undervisningsministeren lovforslag nummer l en hundrede og fire og firs

lovforslag

beslutningsforslag

forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v en og tres af peter hummelgaard thomsen bent bøgsted

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v to og tres af finn sørensen samt forslag til vedtagelse nummer v tre og tres af rasmus nordqvist

og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse virker systemet det var godt

vi har nemlig foreslået at den

motortrafikvej som forslaget handler om skal anlægges rundt om haderup for at aflaste haderup for for

blandt andet tung trafik bliver anlagt som en tosporet motortrafikvej med en hastighedsbegrænsning på halvfems

hundrede kilometer

og det er fordi enhedslisten er af den opfattelse at det er unødvendigt og at det er overflødigt med en hastighedsbegrænsning på hundrede kilometer per time på den planlagte omfartsvej enhedslisten lægger i den forbindelse vægt på

dels er der alene tale om en strækning på fem km

tidsmæssige besparelse ved ved at hæve hastighedsbegrænsningen fra halvfems til hundrede kilometer

time vil være ret minimal og det fremgår

er lavet desuden vil hastighedsbegrænsningen på den eksisterende vejstrækning

og det er egentlig uanset hvilken løsning der vælges det vil betyde at bilisterne først skal accelerere fra firs til hundrede

skal de bremse op igen og nedgradere hastigheden til firs kilometer

som efter enhedslistens opfattelse ikke er godt for

det skal jo navnlig ses i forbindelse med den meget minimale tidsgevinst der efter alt at dømme vil være ved at opgradere strækningen

en tosporet motortrafikvej medføre en besparelse

på det samlede anlægsbudget i størrelsesordenen tredive til fyrre million kr hvis man skal tro vvm undersøgelsen i sammenligning med

spor og hæver hastighedsbegrænsningen til hundrede kilometer per time jeg vil gøre opmærksom på at den pågældende vejstrækning hører til nogle

af landets allermindst belastede vejstrækninger det fremgår af vejdirektoratets opgørelse over

det er efter vores mening fuldstændig overflødigt at opgraduere til en

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

indsigelser

rimelig

og tolv til to tusind og femten hvor ni kommuner

undersøge om ikke man kunne arbejde mere frit mere smart

mere sammen for at løse de

er nu færdige med de jeg tror det var i alt mere end firs

blevet implementeret i lovgivningen nogle af dem

den store succes men langt de fleste var faktisk en kæmpe succes

i de her forsøg så lad os gøre det nationalt og lad os give mulighed for at flere kommuner kan få gavn af de her forsøg så vi i sidste ende får

penge bedre og får en bedre velfærd og bedre service til borgerne det ene handler om hvordan man bekæmper bjørneklo mere klogt det andet handler om hvordan vi får bedre mulighed for at bruge

sidste handler om hvordan de

arbejde smartere billigere og og bedre alle tre ting

i de ni kommuner som har lavet forsøgene og derfor støtter vi

det her lovforslag som tager de gode elementer fra forsøgene

som vi hørte før fra to tusind og tolv til to tusind og femten

vil regeringen gerne ophøje nogle af de

rigtig gode resultater ude i kommunerne

ejers regning hvis denne ikke efterlever påbud i dag gælder det kun for flyvehavre

også gælder for bjørneklo og det lyder jo meget fornuftigt også set i lyset af at der

borgeren kan blive opkrævet og den

at flere plejecentre kan gå sammen om en eller flere busser til gavn for plejecenterets borgere

at busserne kan bruges til andre formål end befordring af egne borgere så længe kørslen er af interesse for institutionen

for at komme ud til forskellige aktiviteter i udvalgsbehandlingen

opfordre plejecentrene

ikke bare får lov til at stå det sidste frikommuneforsøg vil give flere kommuner lov til at gå sammen i fællesskab om at etablere et fælles

fortsat yder en høj service til borgerne og at

forvaltningsloven og persondataloven når det drejer sig om at håndtere virksomheders og borgeres data i lovforslaget er det beskrevet at kommunerne derved kan bruge ressourcerne

og hvis vi får en forsikring om at det ikke forringer borgerens service og retssikkerhed

rigtig positive over for de her tre frikommuneforsøg og vi ser frem til

den videre udvalgsbehandling hvor vi har et

vi forsøgsvis kan få afdækket nogle uhensigtsmæssigheder i den nuværende lovgivning som er hæmmende i forhold til

skal så udmøntes til at gælde for

konkurrenceforvridende af det private marked på den anden side kan man måske se på

frivillige i civilsamfundet med busser kan forøge deres

værktøj man nu giver til offentlige myndigheder

på baggrund af en partshøring så borgernes retsfølelse

i det oprindelige lovforslag som jo var en stor rodekasse af mange forskellige kommuneforsøg hvor enhedslisten måtte stemme imod lovforslaget som sådan fordi der var nogle absolut uspiselige

forsøg og vi oplevede at man forringede borgernes rettigheder

lovforslag hvor de kan gøres almengyldige

erfaringer man har gjort sig så kommunerne får mere

faktisk meningen med de her forsøg aktuelt handler det om en gang blandede bolsjer kan man sige

plejehjem og ældrecentre og oprettelse af fælleskommunale

det rigtig godt at vi har de her muligheder for at få så effektiv en kommunal opgaveløsning som muligt i liberal alliance mener vi at kommunerne bedst løser deres opgave hvis de har mulighed for fleksibilitet

frie opgaveløsningsmuligheder som de nu kan

er et skridt på vejen i den retning så derfor støtter vi selvfølgelig

som er baseret på lokalerfaringer

forsøg her helt konkret giver rigtig meget mening med hensyn til bekæmpelse af bjørneklo synes vi

dem på vi havde gerne set at flere af de fæle invasive arter var kommet med

angående busserne giver det god mening og miljømæssige fordele at få nogle busser ud at køre noget mere

de skal stå stille og det giver jo også mening og

trods besparelser besparelser ser ud til at der ikke bliver forringelser af serviceniveauet

implementere det ene drejer sig jo om

tilladelse til at bekæmpe bjørneklo på privat grund hvis ejeren ikke efterkommer kravet om at fjerne

her betræder man så den private ejendomsret og går ind på privat grund men vi mener faktisk

at klare problemet selv den anden del handler om

det her med at dele registreringsattester på busser på ældrecentre eksempelvis og det synes vi også er en rigtig god idé

det sidste forslag handler så om

når nu man opkræver kommuneskat i én kommune for

problematiske men vi ser ikke andet end at det kan man klare og løse

de to kommuner imellem som måtte have det her ønske så vi ser

fjerne bjørneklo hvis det er sådan at ejeren

selv gør det er et fornuftigt forslag har det i hvert fald vist sig så vi er for forslaget vi er også for et forslag der handler om at man kan dele biler imellem plejecentre

også uden at det skal koste registreringsafgift det giver rigtig god mening at

deles om det udstyr som kommunerne investerer i i forhold til det fælleskommunale callcenter er vi også positive dog blot med den bemærkning som andre også har leveret nemlig at

vi skal sikre borgernes forvaltningsretlige vilkår når ansatte i en anden kommune end den som borgerne kommer fra får adgang til personlige oplysninger det tænker jeg er et spørgsmål som vi måske kan få drøftet nærmere i udvalgsbehandlingen men sf

de rigtige løsninger jeg tror det er på den måde man også sikrer den mest effektive drift af kommunerne jeg vil ikke komme ind på de tre elementer i lovforslaget det synes jeg

været grundigt inde på jeg vil bare sige at det der er vigtigt

er at det her jo ikke giver kommunerne nye pligter men til gengæld giver

samtidig fjerner man en lille smule af det bureaukrati som

kommunerne er underlagt og det finder vi selvfølgelig fra konservativ side positivt så med de ord vil

de frikommuneforsøg der har været vi har allerede

fjorten andre frikommuneforsøg i andre regelændringer

er vi i gang med at undersøge om der er yderligere forslag som vi også kan gøre til generelle regler eller love

vi lærer mest muligt af frikommuneforsøgene giver mest mulig frihed til kommunerne mindsker bureaukratiet og får flere muligheder det er jo dejligt

høre den brede opbakning der er til forslaget jeg vil gerne

knytte et par kommentarer til nogle af de bemærkninger der er faldet i forhold til forslaget om bjørneklo var det venstres ordfører herre carl holst der var inde på det her om partshøring

det er selvfølgelig vigtigt at få med at der er en ordentlig proces

offentlige myndigheder kan gribe ind over for private ejendomsejere men at der er mulighed for at man bliver hørt i flere omgange og i virkeligheden kan være en del af processen

at vi skal bekæmpe bjørnekloen men jo ikke vi skal genere

venstres ordfører herre carl holst var det også dansk folkepartis ordfører fru susanne eilersen som talte om

plejecentrene og på den anden side hvordan

for langt i forhold til grænserne

til det private erhvervsliv det er også noget jeg selv har været meget opmærksom på i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget men jeg svarer naturligvis på yderligere spørgsmål hvis der er brug for afklaringer i den

set være i begge retninger så er jeg sikker på at vi finder en model som alle kan være glade for endelig

jeg bare lige knytte et par måske lidt mere uddybende bemærkninger det er nemlig sådan

spørgsmålet om retssikkerhed at persondatalovens regler fortsat vil være gældende når medarbejdere slår op i de deltagende kommuners elektroniske systemer

at de deltagende kommuner i et fælleskommunalt

har pligt til at sikre at oplysninger ikke misbruges eller falder i de forkerte hænder det følger af persondatalovens § en og fyrre stykke tre at både private virksomheder og offentlige myndigheder der er dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

tilintetgøres fortabes eller forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab

adgang til deltagende kommuners elektroniske dokumenthåndteringssystemer alene må omfatte de oplysninger som er nødvendige for

af dets serviceopgave det skulle gerne give svar på det spørgsmål som fru susanne eilersen havde

er det jo stadig væk den enkelte kommunes ansvar at levere service

nogle lovgivningsmæssige krav og hvis man så yderligere vil gøre

med de bemærkninger vil jeg bare takke for alle de positive indspark der var fra alle partiers ordførere og tænke

at komme igennem med en sag her i tinget men

lovforslag vi her behandler der er jo tale om en genfremsættelse af to lovforslag der har været fremsat og behandlet i folketinget flere gange

det er et godt og rigtigt tidspunkt at tage de her lovforslag op på igen i forhold til lovforslag

hundrede og fire og tyve vil der blive åbnet op for at et parti der har fuldstændig sideordnet opstilling i en storkreds kan anmelde at partistemmerne i storkredsen

skal tilfalde nogen kandidat det vil indebære at udvælgelsen af hvilke kandidater et parti får valgt på de mandater der tilfalder partiet i storkredsen alene vil ske på grundlag af de pågældende kandidaters personlige stemmer partistemmerne vil dermed alene få betydning for antallet af mandater og ikke for hvilke kandidater der bliver valgt i forhold til lovforslag

hundrede og fem og tyve foreslås det at et parti med sideordnet opstilling får mulighed for at bestemme rækkefølgen af partiets kandidater i storkredsen på stemmesedlerne i de enkelte opstillingskredse denne opstillingsform kan kaldes prioriteret sideordnet opstilling som det er i dag kan partier med sideordnet opstilling alene bestemme hvem der står øverst på listen

mens resten af kandidaterne skal opføres i alfabetisk rækkefølge med lovforslaget kan partierne selv vælge om de fortsat vil anføre kandidaterne alfabetisk eller partiet vil bestemme rækkefølgen som valgminister er jeg rigtig glad for at kunne fortælle at regeringen bakker op om begge disse lovforslag fra dansk folkeparti jeg tror som sagt at det er et godt

at drøfte forslagene på nu hvor vi hverken er tæt på valgkredsreformen fra to tusind og syv eller tæt på et kommende folketingsvalg som efter planen først skal ligge i sommeren to tusind og nitten forslaget giver dog nogle tekniske udfordringer for danmarks statistik eftersom forslagene vil forudsætte nogle tekniske ændringer af valgsystemerne hos danmarks statistik det er klart

skal træde i kraft og implementeres hurtigst muligt men jeg vil gerne drøfte i udvalgsarbejdet om vi kan skyde det måske et par måneder i forhold til det foreslåede

kan gennemføre det er vigtigt at holde fast i at begge disse lovforslag ikke

til at anvende en bestemt opstillingsform men alene tilføjer to nye muligheder der er mange forskellige holdninger til hvad der er mest demokratisk eksempelvis hvor meget partistemmerne og de personlige stemmer skal tælle i forhold til

at partierne får mulighed for at vælge den ordning der passer bedst muligt

partierne er de nærmeste til at afgøre hvilke opstillingsformer der passer dem bedst

måde at organisere sig på og i forhold til deres demokratiske traditioner forslagene vil give størst frihed og størst indflydelse på egne forhold og så undgår vi jo også i fremtiden situationer hvor kandidater går så vidt som at tage navneforandring for at sikre sig en god placering på stemmesedlen jeg ser frem til en god debat om begge lovforslag her i dag og som sagt

udvalgsbehandlingen jeg glæder mig til at høre partiernes synspunkter og håber at vi får gennemført disse to

her har jeg læst op på

havde vi en ny situation i danmark så forskellige partier har haft forskellige holdninger til

som mange partier har sagt indtil nu i hvert

men vi er nødt til at gøre det meget meget grundigt for

er jo finmekanikken i det danske demokrati og når vi justerer på

fagligt og sagligt funderet

meget meget glad for lovforslaget og

det er jo ikke

er kommet fra oppositionen og det er ikke altid at

forslaget men pyt være med det det er helt i orden at være glad for

oppositionen eller rettere

høring endnu vi har ikke haft den normale proces

det vil sige at de input man normalt får fra eksperter

organisationer og andet har vi så ikke til rådighed

klar over at det her er noget som giver muligheder

det vil formentlig betyde at alle partier skal lave deres vedtægter

nødt til at komme til bunds i og opgaven med at komme til bunds i

ikke mindre af at det ikke er et regeringsforslag men et forslag fra folketinget altså der er en større opgave

høringer og indkalde eksperter derfor

det skal være grundigt vi skal virkelig i dybden her

udvalgsbehandling indkalder til høringer og

undervejs om de her elementer jeg er dybt optaget af dem selv

oversigt over hvad det vil have af konsekvenser når vi går ind og ændrer noget

der sidder i det danske folketing

i vores demokrati så vi skal være stensikre på at det ikke er noget som

utilsigtede konsekvenser for den måde

et forslag fra dansk folkeparti som ikke har

om vi når til bunds i grundigt

få udarbejdet

jeg ser frem til debatten men det bliver en meget meget grundig debat

noget man kan forstå og at det skal være noget som er fagligt og sagligt funderet

så smuldrer tilliden til vores demokratiske system

det det drejer sig om det her drejer sig ene og alene om at man giver et parti lov til at få en valgmulighed ekstra

det står jo socialdemokratiet frit for at beholde de former man har men socialdemokratiet vil så også spænde lidt ben som jeg hører det for at andre partier der har andre ønsker ikke skal få lov til

hvilke kandidater fra det enkelte parti der kan komme ind og hvordan man så skal stå på en valgliste så

ordføreren hvorfor man ikke vil give andre partier

demokratisk mulighed for at opstille

det vil være helt hovedløst hvis vi siger

slet ikke afvist at det her kan være noget som man kan være tilhænger af men vi er nødt til at meget grundigt når vi vælger at

på en anden måde det burde jo stå et parti fuldstændig frit

tværtimod mener vi

her så hvorfor ønsker socialdemokratiet ikke at give andre partier

nødvendig at have som fundament for at

men til det principielle spørgsmål om hvorfor man ikke bare vil give frit valg til alt muligt

det vil være helt hovedløst hvis man siger at der er et parti der har

gælder for alle partier og så må man så vælge hvilke af de demokratiske og velfunderede muligheder man så

vi kan nå at få lavet en evaluering af valgkredsreformen

ethvert parti frit for at gøre det og

personlige stemmetal eller personlige stemmetal og listestemmer der afgør rækkefølgen

en mulighed som de enkelte partier kan gøre brug af og det er det der er baggrunden for at venstre støtter begge forslag

tidligere debatter har haft et andet udgangspunkt jeg står

at godt nok er partierne ikke nævnt i grundloven

der opstiller kandidater til byrådsvalg regionsrådsvalg

den politiske idéudvikling

fordi det er frivilligt er venstre positive

forudsætning om at det skal kunne lade sig gøre hvad jeg har svært ved at forestille mig det ikke kan jeg synes ministeren

til danmarks statistik som vi skal se på i det videre arbejde det er jeg meget betrygget

et mærkeligt forslag set i lyset af

og så stemmer man ja eller nej eller gult

man ser ikke på et forslag

det gør man også i en række tilfælde i

har fremsat dem vi ser frem til det videre arbejde

det er selvfølgelig under den samme præmis kan man sige som både ministeren og venstre

at indføre nogle ekstra valgmuligheder

med hensyn til opstilling af kandidater og proceduren for

og det er selvfølgelig under den klare forudsætning at vi

helt anden tilgang til det end vistnok alle andre partier her i folketinget har vi har den opfattelse

vores syn på demokrati i den her forbindelse at det er mere demokratisk hvis det er partiets medlemmer

der afgør spørgsmålet om

og hvor de skal placeres i storkredsene så vi kører altså med det der hedder en

det rummer valgloven også mulighed for og det princip

i de andre muligheder der er i valgloven den har vi jo et fælles ansvar for

uanset hvilken af mulighederne vi så

har tidligere vurderet og det vil jeg også gøre i dag

skulle der ske det at

bliver vedtaget et andet princip i vores parti

så vil de muligheder

som vores parti så i givet fald kunne benytte sig af

inden for en demokratisk ramme at benytte sig af de muligheder som så bliver præciseret det ønsker vi

selvfølgelig være opmærksomme på at der kunne komme nogle i vores parti der havde en anden opfattelse

sig selv være nok til at enhedslisten trak i nødbremsen for vi jo helt enige i

høringsprocessen er helt afgørende og

er der altså mange andre lovforslag her hvor det går lovlig stærkt

tror det gælder samtlige regeringer så langt tilbage øjet rækker at der bliver klippet en hæl og hugget en tå når en regering har bidt sig fast i

forslagets karakter som jo meget handler om om partierne herinde kan blive enige om hvordan spillereglerne skal være og der må man jo ligesom formode at partierne

diskuteret det med deres bagland

de flittige folk der sidder ude i valgkredsene

så derfor vil vi ikke lige hive i nødbremsen hvad det angår men vi vil gerne erklære os enige med herre magnus

selvfølgelig skal have en grundig behandling

tid til at få samlet op på tingene og vi vil også støtte at der bliver afholdt høringer undervejs det

de beskedne aktier vi har i det lytte opmærksomt til den videre forhandling om det her og skulle der kommer nogle ændringsforslag af den

til dem og ikke på forhånd udelukke at vi kunne finde på at støtte

en saglig vurdering af hvad der kommer

kun mulighed for at opstille deres kandidater i alfabetisk rækkefølge og derfor ser vi ved hvert valg kreative forsøg på at kravle op på listen i håb om at opnå et bedre valg nogle får pludselig en bindestreg mellem deres mellemnavn og efternavn fordi deres mellemnavns forbogstav tilfældigvis optræder tidligere i alfabetet end efternavnets

ud af den blå luft begynder at bruge deres fødenavn som

mens andre igen helt sløjfer deres efternavn og kun bruger deres mellemnavn

helt urimeligt at presse mennesker til at ændre deres navn blot for at opnå drømmen om at komme i folketinget kan

for demokratiets og rimelighedens skyld ville det være mere hensigtsmæssigt hvis man overlod det til partierne at vurdere hvem der skal stå hvor på listen fremfor at lade en tilfældighed som hvilket navn man nu

afgøre om man får marginalt større chance for at opnå valg det andet spørgsmål drejer sig om hvorvidt det er det personlige stemmetal som skal afgøre om en kandidat opnår valg til folketinget hvis man spørger en tilfældig vælger om

jeg helt sikker på at svaret vil være at det er de personlige stemmetal

ikke altid tilfældet fordi partistemmerne i dag optælles og fordeles per opstillingskreds kan valgets resultat afhænge af hvor stemmerne falder hvorfor ikke indrette systemet så det

vælgerne forventer vælgerne forventer jo det er det personlige stemmetal der er afgørende ved et folketingsvalg og ikke hvor stemmerne er

det her lovforslag fra dansk folkeparti kunne opnå og derfor forstår jeg heller ikke

bekymring om at det skulle være i overensstemmelse med den forventning borgerne

synes jeg kun kan pege i retning af at man skal støtte forslaget man kan sige at der altid er tale om en demokratisk afvejning men hvad er mest demokratisk er det antallet af personlige stemmer der skal afgøre om en kandidat opnår valg og lade partierne selv beslutte rækkefølgen på deres opstillingsliste

af kandidater være afhængigt af tilfældigheder såsom ens forbogstav som jeg var inde på eller af hvor man er opstillet vi er altså ikke i tvivl i liberal alliance og støtter derfor

er dem der vinder valget vi synes det er fint med det forslag

og fem og tyve fordi det giver mulighed for selv at bestemme hvordan man vil opstille sine kandidater på listen med eller uden en spidskandidat

en lynlåsmetode hvor man for eksempel kan lave en opstillingsliste

a partilisteopstilling hvor partistemmer tilfalder kandidaterne i rækkefølge b kredsopstilling hvor kredspartistemmerne tilfalder kredsens kandidat c sideordnet opstilling med alfabetisk rækkefølge hvor kredsstemmerne fordeles

i kredsen d nomineret sideopstilling det vil sige med en kredskandidat øverst og resten i

og så er vi så ved at lave to nye punkter eller i hvert fald moderere punkt c og d man kan sige vi

et punkt e som er en type sideordnet opstilling hvor winner takes

en prioriteret sideordnet opstilling

ikke kun er politikere der forstår

i bund med valgloven på et tidspunkt jeg tror i hvert fald at det vil kunne gøres

og vores baglande

det er i hvert fald noget der har optaget radikale venstre i mange år

hvordan de her lister fremkommer

det er tydeligt for vælgeren når man

ind i stemmeboksen at man har en mulighed for

for at sætte sig ind i det kræver altid teknik for den enkelte borger

handler det selvfølgelig om at det bliver en mulighed for det

som det er i dag har man flere forskellige muligheder og ved at tilføje den her

nominerede politisk prioriterede

man giver partierne endnu en mulighed for

men i højere grad om hvor man ønsker de forskellige politikere placeret på stemmesedlen det synes vi er rigtig fornuftigt det har vi ment tidligere det mener vi fortsat den anden del af forslaget handler jo om partilistestemmer og det er også her en mulighed man får

har man nogle overvejelser i de enkelte partier om

i hvilken grad man får partilistestemmer i partiet eller om man får personlige stemmer så der er rigtig mange diskussioner men det er jo nogle man kan tage internt i partiet det vi hæfter os ved her er at

muligheden for det og så kan man træffe de enkelte beslutninger

medforslagsstiller og som tidligere bakker vi også op om begge forslag vi er jo ikke sådan

som nævnt er der tale om en udvidelse af mulige opstillingsformer og selv om vi

jeg faktisk også gerne støtte herre magnus heunickes forslag om et

forvaltes det ville være en utilsigtet

konsekvens så jeg tænker at det ville være rigtig fint hvis vi kunne gøre begge dele altså både få lidt mere fælles klarhed over hvordan

de forskellige opstillingsmuligheder mens mens vi samtidig selvfølgelig skal give mulighed for at det er de enkelte partier der beslutter hvad

jeg ved ikke om det er fjerde eller femte gang det er på det har kørt over en hel masse år

man skal have tålmodighed i politik for lige pludselig finder man så en vej

vi utrolig glade for den opbakning

i dag fra alle partierne og jeg vil også meget gerne takke ministeren

for en utrolig god og konstruktiv proces og et godt samarbejde omkring de her

der er blevet sagt rigtig meget om hvad forslagene indeholder

bare sige at disse to lovforslag

det er skridt i den rigtige retning hvor partierne også selv kan vælge frit mellem opstillingsformer også set i lyset af partiernes størrelse nogle partier har flere eller færre ressourcer til at holde flere eller færre

lister og så videre rundt i landet og der har de stadig væk de muligheder

også for at vi får unge nye kandidater til at stille op i demokratiets tjeneste samtidig med at vi fastholder en høj valgdeltagelse i dansk folkeparti ser vi disse to lovforslag som en naturlig udvikling og justering af valgloven et par skridt til en mere fleksibel tilgang for partierne et incitament til at vælgerne mere aktivt skal påskønne at tage stilling til hvilke personer de helst ser repræsentere deres parti

at man har siddet i mange år eller

der gør at man kommer ind det skal være hårdt arbejde at komme i folketinget i folketinget det er et utrolig

jeg tror også som der før er sagt at vælgerne faktisk allerede i dag har en forventning om at det er de personlige stemmer der

der er overhalet indenom indenom ved at få partistemmer oven i så alt i alt synes jeg at det her er en god dag for demokratiet og vi skal holde

jeg ser frem til den videre udvalgsbehandling og går gerne i en rigtig god og konstruktiv dialog også med socialdemokratiet og andre der har været skeptiske sådan at vi får landet en tekst som vi forhåbentlig alle sammen kan bakke op om så

vi sætter jo selv mange forslag til afstemning

bekræfte at vi i udvalget får afholdt de høringer og

som skal rådgive os så vi

frivilligheden i det jeg har fuld forståelse for mekanismerne i det og de uhensigtsmæssigheder man forsøger at rette op på men man kan jo risikere at skabe nogle nye

det siger sig selv det ville da være være fjollet jeg ser gerne at vi alle sammen kan bakke op

af ministeriet det ville selvfølgelig skulle være med forslagsstillernes accept fordi det

vil skyde den endelige ikrafttrædelse med en måned hvis vi skal lave sådan en høringsproces det mener jeg godt vi kan leve med for

ikke får en afgørende betydning jeg kan se der nikkes så det synes jeg bare vi skal

nuværende dhondtske fordelingsmetode erstattes af den største brøks metode i forbindelse med mandatfordelingen

nu går vi nok ind i de lidt mere tekniske finesser

at her er det vigtigt at holde tungen lige i munden der er jo fordele og ulemper ved de to metoder for nu at sige det som det er

er de fleste bekendt at det her jo også er noget der har været diskuteret ved tidligere lejligheder fordelen ved den dhondtske metode er bla at et parti der har flertal altid vil få flertal altså et parti der har flertal blandt de stemmeberettigede vil også få flertal i kommunalbestyrelsen

ulempen er så til gengæld at

har sværere ved at blive repræsenteret og

alligevel kan få flertal i kommunalbestyrelsen der er både dilemmaet om hvem der får flertal

med den dhondtske metode bliver store partier

er jo et meget åbenlyst dilemma som vi dermed skal tage stilling til

sige at

er de nuværende regler vi fortsat vil støtte op om fordi vi mener at det er afgørende at et parti der har flertal blandt vælgerne også vil have flertal i kommunalbestyrelsen

partimæssigt har haft en anden holdning ved tidligere lejligheder

at politik er at give og tage vi har lige behandlet to andre forslag på valgområdet hvor det var lidt anderledes hvordan

og sådan er det nogle gange bliver det som man selv mente

det lever vi fint med det er jo et godt eksempel på at der er indflydelse

man har skiftet holdning nu er man kommet i regering og nu er der en ny situation det er jo befriende ærligt og så

der været givet og taget så kan man vurdere om det er en rigtig tilgang til sådan et spørgsmål men

siger at de har ændret holdning det kunne man måske forestille sig det kan vi jo så more os over alle sammen

altså ministeren erkender jo at den nuværende metode at

dhondtske metode for straks at få alle gardiner til at rulle ned for øjnene

kan medføre at et parti der er i mindretal blandt vælgerne altså som ikke har et flertal af vælgerne bag sig alligevel

et flertal i kommunalbestyrelsen og på den måde kan majorisere andre partier er det godt for demokratiet det forstår jeg simpelt hen ikke ville det ikke være bedre for demokratiet hvis man brugte

men det vil trods alt tvinge det store parti ud i en øvelse som vi ellers er så glade for herhjemme nemlig forhandlinger med andre partier for at skaffe sig flertal for de ting

blandt vælgerne men ikke et flertal blandt de valgte det illustrerer jo i virkeligheden

jeg synes man skal være helt ærlig og åben og sige

for de fleste af os i virkeligheden

kendte metode men det er klart

fra og hvis vi kigger på det ellers højt besungne danske samarbejdende folkestyre

en kendsgerning at det igennem mere end hundrede år

ikke været præget af at et parti

kunne komme til at bestemme det hele for nu at sige det sådan så det ville vel være i bedste overensstemmelse med de demokratiske traditioner der nu har udviklet sig i det her land at man gik over

kan udnytte sit flertal det må være

de partier der bliver valgt hvis de får flertal om de vil bruge det flertal

de vil have et bredere samarbejde jeg tror at herre finn sørensen kender mig som en der gerne vil

de seneste måneder har været gode eksempler på

jo rigtigt at der er et dilemma

skal vælge og det synes jeg egentlig allerede jeg har redegjort ret

ikke har opnået absolut flertal men i forhold til den dhondtske metode har de alligevel fået et flertal af mandater i byrådet og har derved

har vi så snakket om om det er demokratisk korrekt og det synes vi jo i dansk folkeparti ikke det er hvis man kunne forestille sig at

lave et ændringsforslag hvis det var juridisk muligt

trådte der en regel i kraft om at det

juridisk muligt men hvis det er

eller de naturlige spærregrænser som vi kender det fra de øvrige valg der gør at der er synspunkter som kan være

som ikke bliver repræsenteret liberal alliance fik for eksempel ved det seneste europaparlamentsvalg flere stemmer

og sådan er det nogle gange når forsamlinger har

største brøks metode frem for den dhondtske

inden vi nogen sinde kommer dertil hvor jeg ikke længere skal være økonomi og indenrigsminister derfor er det jo svært på forhånd at forestille sig hvordan de så skulle ændres igen

dog sige apropos det her med forskellige holdninger at jeg i min tale dengang til det daværende forslag roste det radikale venstre netop for at den radikale ordfører havde en hudløst ærlig tilgang til diskussionen og jeg sagde og jeg citerer mig selv jeg synes det er fair at ministeren indgår i kollektivet

ministeren gør mens ordføreren repræsenterer partiet og forklarer hvordan tingene hænger sammen partipolitisk det var min holdning i forhold til det radikale venstre og det er også min holdning i forhold til liberal alliance og alle mulige andre partier og så må jeg bare sige jeg kommer til at tænke

i den gamle liva weel sang

mere alvorligt nemlig behandlingen af det her

ændre på den måde vi sammensætter

borgerrepræsentationer og

i dag har vi den dhondtske metode og jeg synes sådan set

ministeren skal have ros for den ærlige forklaring ikke kun på hans egen regerings egen regerings holdning og

et valg mellem forskellige uperfekte metoder og det er jo ikke kun danmark der lever med det

vidt udbredt i europa men

være rimeligt for eksempel mener jeg at det

men men risikerer at de andre partier hvis man laver det her

kan rotte sig sammen imod det parti og at det parti

fakkeltog og desperation

er perfekt men hvad har vi så så har vi jo muligheden for at danne valgforbund det

indgå valgforbund så man altså tilsammen puljer stemmerne og

den måde det er fint det gør vi selv socialdemokraterne danner selv masser af valgforbund men det gør faktisk alle partier så

orienteret alle partier er med i forskellige former for valgforbund lokalt regionalt og så videre

hvis man indfører

have en tendens til minimalt at favorisere de store partier så

vil favorisere de små partier

nogle situationer hvor man vil blive belønnet for at splitte partiet op i flere forskellige lister

som er rygende uvenner så er der venstre en venstre to og venstre tre og så videre

en stor gevinst ved det det

er voldsomt klogt demokratisk set så for mig at se har

valg mellem forskellige uperfekte men men dog fine modeller den nuværende model synes jeg har nogle grundlæggende træk

som vi socialdemokrater er mest tilhængere af

en metode med nogle valgforbund som kommer en stor del af de ting

danmarks største parti

borgerne bliver repræsenteret af dem de stemmer på

i socialdemokratiet og det er måske også borgmesterkæderne der dingler lidt forude men

selvfølgelig får majoriteten i et byråd hvordan forholder

man ser det her forslag kan få absolut flertal og ikke en demokratisk

lede en kommune med færre end halvtreds procent af stemmerne som der er tre glimrende eksempler på det det synes

er et mindre problem end hvis det andet skulle være tilfældet hvor

procent af stemmerne når også kan gå ud og gå i valgforbund med andre og så videre eller

kan finde sammen med andre partier og derved få forslag

at man kan sidde med færre end halvtreds procent af stemmerne og så alligevel

over for at kigge på men jeg kan overhovedet ikke love noget for

noget svar på så der er nogle elementer i det

at systemet er indrettet sådan at vi respekterer den stemme som borgerne altså lægger i stemmeurnerne når de kommer

noget der kan give nogle stemmer til nogle andre partier

en del af vores demokratiske kultur i danmark som der er forståelse for hvordan fungerer

nogle andre konsekvenser af sådan et

det ville jeg synes var dårligt så

hvor jeg dog synes at den nuværende metode

mere rimelige i forhold til den dhondtske metode i forhold til når man sammenligner stemmetal og mandatfordeling

helt uenig med en af landets førende valgforskere

så kan jeg simpelt hen ikke forstå hvorfor det er

skal have et flertal af mandater og

i det forslag der ligger her at der er lavet en udregning fra brøndby hvor det er ordførerens parti der sidder med flertallet ti mandater ud af nitten

decimalmetoden kun var berettiget til otte mandater jeg forstår ikke hvorfor

store fordele ved den model vi har nu

jeg har ikke set en entydig anbefaling

et ændringsforslag til så det tyder jo nok på at at ja man kan sagtens problematisere

selv nævnt en del af den det med det største parti og det med opsplitninger af partilister

også bliver fordelt efter største brøks metode

at se på de konsekvenser det vil have hvis vi ændrer det så markant som det her er og det synes jeg altså desværre er underbelyst

skal erstattes af den største brøks metode til

udregning af mandaterne jeg synes at man

indsigt

jeg synes at debatten bærer lidt præg af

forslagsstillerne har en helt anden nuanceret tilgang

herunder også den største brøks metode så er der jo ingen grund til at få det her til at lyde som om

er det med demokratiet at når folk

skal deres stemme udmøntes i i nogle repræsentanter og medmindre man

er i den meget meget utænkelige situation

jeg kan lige så mange tænkte situationer

det er sådan at det er udemokratisk med den dhondtske

ikke gardere os imod tilfælde der virker uhensigtsmæssige

nummer ti ikke blev valgt

selv om han fik flere stemmer end

fik alle listestemmerne den mulighed er der i dag

tidligere punkt på dagsordenen siger bare lad nu være med at trække alle argumenterne med hvad der er demokratisk

der er blandt forslagsstillerne partier der konsekvent eller i hvert fald i et vist omfang

det er demokratisk hvis to medlemmer af dansk folkeparti

efter en konstituering melder sig ud af partiet og skifter til et andet parti nej det er hamrende udemokratisk kan vi gøre noget ved det nej nu nævnte jeg

valgforbund altid

rigtigt at det er det oftest men ikke altid der er masser af eksempler på

en venstrestemme er gået til en konservativ i valgforbundet som har peget på en

nej er det sådan det er ja det jeg ønsker med det her

at man ærligt beskriver vi har afvejet

fordelene ved det nuværende system er dem der vejer tungest

gør det ganske nuanceret for der er også ulemper ved det nuværende system ligesom der vil være

ikke de store forkromede politiske visioner der betyder noget for der er det noget der er mere jordnært og tæt på borgeren

og så får en lokalliste faktisk et rigtig godt valg men det ligger lidt og vipper og så kommer den femte venstremand ind

kan jo godt repræsentere dem der har stemt på venstre og venstres politik men alle de borgere der har stemt på en lokalliste eller et lille parti som slet ikke bliver repræsenteret i byrådet får overhovedet ingen stemme der kan tale borgerens sag i de her borgernære sager hvad synes ordføreren

eksempel et flertal af borgerne peger på dansk folkeparti

men de får ikke et flertal af mandaterne alle andre partier uden om dansk folkeparti er enige om at det ikke skal være dansk folkeparti hvorfor det

brøndby kommune det ville jeg heller ikke kalde demokratisk men det er heller ikke kun borgmesterkæder jeg tænker på for jeg tænker også på at i det daglige

højere oplysningsniveau i forhold til pointen om hellere

tankegangen og det er jo også et af dilemmaerne i

jeg forstår det til fulde

selv om de får flere stemmer

der kan fordi den er et valgforbund det er nogle af dilemmaerne men det vi taler om

at der er fordele og ulemper og jeg anerkender alle eksemplerne på ulemperne og jeg beder om forståelse for at

demokratiske problem at dem et flertal har peget på kan blive sat helt udenfor

kan være et problem men er det et endnu større problem eller et mindre problem eller det samme problem at et mindretal kan sætte sig på flertallet

det det drejer sig om derfor er der fordele og ulemper

mandaterne da sagde mange partier

den ventil med ind vi vil stadig væk gerne kigge på at få

tre fire gange har refereret til et tilfælde fra en kommune hvor et mindretal har leveret et flertal i byrådet så helt misforstået

det mener jeg også jeg gjorde da vi diskuterede det sidste gang her i folketinget

de er egentlig meget godt beskrevet her

er hvem vi vil favorisere de store eller små

i den diskussion hvordan skal man træffe det valg det skal ikke træffes ud fra en eller anden partiegoistisk placering

forhåbninger om at blive større

uden bekymringer for om man engang kan blive mindre det er jo ikke sådan vi skal forholde os til det vi skal forholde os til det ud fra en vurdering af

at det vil være bedst at vælge en valgmetode der i en given situation favoriserer de mindre partier og ikke favoriserer de store partier på en sådan måde som er blevet belyst her

der har et mindretal af vælgerne bag sig alligevel kan få et flertal i kommunalbestyrelsen og sætte sig på magten for at sige det ligeud

nuværende metode automatisk fører til at

det synes vi er et større problem end det der kan opstå

modeller og det er af den simple grund at

en regnemetode som kan sikre fuldstændig retfærdighed på det område og hvis den fandtes var den blevet opfundet og taget i anvendelse for længe siden det er jeg sikker på

så vi synes ikke er et lige så stort eller større problem for demokratiet at et parti har opnået flertal blandt vælgerne i en given situation ikke kan opnå et flertal af mandaterne hvorfor er det ikke det det er

mindre problem for demokratiet for dette parti har stadig væk

skaffe flertal for nogle synspunkter de står for de vil nok have ret store muligheder for

det vil så medføre at det vælgerflertal der afspejlede sig

vil kunne blive afspejlet i kommunalbestyrelsen omend i form af kompromiser

ellers er så glade for i det danske folkestyre

erkender selvfølgelig at der er forskellige andre tilgange til det så er der et andet forhold der ikke har været berørt en konsekvens af den her største brøks metode

være at et parti der repræsenterer lidt under en procent af vælgerne

synes vi ikke er noget problem vi synes det er gavnligt for demokratiet for det betyder jo at disse omend relativt få vælgeres synspunkter bliver repræsenteret i den politiske debat

positivt sagt lidt mere firkantet

det synes vi også er et positivt element i det

ind i udvalgsbehandlingen som medforslagsstiller er

har tænkt sig at stille det må vi jo drøfte videre

forbedre det så man måske minimerer nogle af de ulemper der helt givet også er ved den

vældig fint så jeg ser frem til en god debat

med en stemme og derfor vil jeg med

argumentation og de dilemmaer

ting og jeg ved ikke om de sidste er ved at stå af debatten det

men ellers er mit synspunkt at den usikkerhed der er imellem det der bliver stemt

det der kommer ud af det med mandater i den anden ende

langt højere grad er påvirket af de valgforbund man indgår i

så jeg vil ikke gå dybt ind i det igen vi har som sagt været meget i

omkring det det som jeg vil sige er at den d’hondtske metode ser ud til

de store partier en lille smule ved kommunale og regionale valg mens den største brøk ser ud til at favorisere de små

lade den urimelighed vi har diskuteret der er i begge vinkler

det er fuldstændig rigtigt at når

vi når dertil mener jeg faktisk at det er rigtig svært at gennemskue for den borger der skal stemme

teknisk forbund uden at forholde sig til det politiske det er jo noget man sidder og overvejer i partierne for netop at mindske

på grund af metoden så hvis man skal

vil forenkle det for den enkelte så

sige at det radikale venstre er tilhængere af det her forslag

tilgodese mindre partier i en grad som ikke er tilfældet i dag

at mindre partier afgiver uforholdsmæssig mange stemmer

er det et spørgsmål om hvorvidt man ønsker marginalt

marginalt flere stemmer til de mindste partier

men i mangfoldigheden

giver mindretalsbeskyttelsen alligevel mening set med mine øjne

og vi håber faktisk på

nyde en slags opbakning måske ved hjælp af det ændringsforslag som jeg lytter mig til at fru susanne eilersen har tænkt sig

at sagen får det udfald vi ser i dag og

konstatere at når små partier går i

på nogle punkter og det gælder så

komme med et citat fra den tidligere statsminister

at man har et standpunkt til man tager et nyt

beslutningsforslaget lyder rent teknisk men

det drejer sig faktisk om kernen i vores demokrati der er sagt meget om

hvem der får glæde af det her og hvem der ikke gør og det er absolut

give en god forklaring har jeg faktisk været inde og kigge

en af ministerens taler altså da ministeren var kommunalordfører for liberal alliance tilbage i to tusind og tretten

er altså i videst muligt omfang at få proportionalitet mellem den måde som vælgerne afgiver deres stemme på

den måde som mandaterne bliver fordelt på i de enkelte kommunalbestyrelser

for det lokale demokrati og det vil også gøre at der ikke er så mange vælgergrupper der ikke bliver repræsenteret

en stemme sådan som tilfældet er i dag

mere enig med ministeren dengang ministeren var kommunalordfører og jeg kunne heller ikke have sagt det på en bedre måde for problemet er jo netop

opbakning fra en del borgere herved ikke får en repræsentant

vil jeg også lige nævne at tillægsmandaterne

bliver fordelt efter største brøks metode og det har jeg ikke hørt

en god udvalgsbehandling og jeg kan love at uanset om dansk

den første ordfører er fra socialdemokratiet og det er herre rasmus prehn

vi gerne vil sikre os imod snyd gerne vil sikre at der er den bedst mulige trafiksikkerhed på vejene og undgå der sidder trætte chauffører bag rattet men alligevel har man fået lavet nogle regler

når man kigger på hvordan de virker i praksis godt kan tænke at det nok

3f har et medlem en godschauffør jeg står her med hans konkrete navn

det kommer frem vi kunne kalde ham preben ligesom de gør i

tachografen i forhold til om han laver andet arbejde eller om han

det der sker er at han har skiftet firma

er startet med at arbejde et andet sted og pludselig får han en henvendelse om at man har fundet en fejl

op til flere dage hvor han har kørt

han står til at kunne få en betinget frakendelse af sit kørekort han står til at kunne få en

han laver fejlen

går den på andet arbejde i stedet for at gå på hvil og det tænker han jo ikke over for

nu har han jo kørt adskillige dage dage adskillige måneder adskillige år med en lastbil hvor

betyder så at han står til at få en betinget frakendelse af sit kørekort

han får en betydelig bøde den form for små menneskelige fejl eller man kan sige hændelige hændelser som der er tale om i det her tilfælde med preben bliver altså et nummer for nidkært og der er vi fra socialdemokratisk side

være i dialog med branchen det er fagforbundet 3f men det

i branchen er man enige om at der skal ske noget i forhold til at lave en regelsætning på det her område som er lidt mere i proportion med hvad det er det rent faktisk handler om så helt konkret

lægger forslaget her op til at man prøver at

at bødestørrelsen er mere i proportion med hvad det er for en fejl

at en lastbilchauffør skal møde på arbejde med ondt i maven og være nervøs over om han

der er det altså rimeligt at der bliver en proportion

hvis det er sådan at man kommer

mister man førerretten til at køre lastbil eller bus men man mister ikke førerretten til at man kan køre i sin egen private bil der er altså et eller andet helt urimeligt i at man

straffet på et område hvor det kan forhindre en i at køre til og fra et andet arbejde eller tage familien på ferie eller i det hele taget køre civilt så det er også positivt

linje der er lagt her man lægger et loft ind over hvor meget man maksimalt kan få i bøde der svarer til en månedsløn

man regnet det ud til tredivetusind om måneden og så det dobbelte for for firmaerne

positivt vi har noteret

at rigspolitiet har nogle opklarende spørgsmål eller nogle forslag til præciseringer og det vil vi forfølge i udvalgsarbejdet men grundlæggende synes vi det er godt og et positivt forslag hvor man lytter til preben og alle de andre chauffører og sikrer at det ikke er nidkære og uhensigtsmæssige regler der giver et rigtig dårligt

i nogle gevaldige sanktioner i form af nogle kraftige bøder måske endda

kan finde i reglerne og det er klart at når reglerne er indviklede har de sådan set et bedre vand at svømme i kan man næsten sige og der kan man sige

er

simpelt hen en hændelig hændelse altså lastbilen er indstillet anderledes end den plejer

helt urimeligt at han bliver straffet så hårdt men ja vi har også set nogle kedelige eksempler på udspekulerede typer som prøver at snyde med køre hvile tids bestemmelsen for

kunne score score en større gevinst men der lægger lovforslaget også op til her at hvis der er nogen der udspekuleret og med onde

spørgsmål og har nogle ønsker om præciseringer

have uddybet og præciseret og arbejdet videre med for vi har helt den samme holdning som herre henning hyllested og enhedslisten er der nogen der

som også er egnede til at forhindre kontrollen

og transportministeriet men summa summarum er

på sanktionerne på bødestraffen for de chauffører som begår meget alvorlige overtrædelser

et lovforslag der mildner straffen for de her stakkels mennesker men også sikrer at der ikke er nogen af de her udspekulerede typer der slipper for let af sted med det

tak til herre henning hyllested for at være opmærksom på de

lavede de her køre hvile tids regler på et tidspunkt fordi der simpelt hen var et omfattende

i branchen med deraf følgende dårlig trafiksikkerhed dårligt arbejdsmiljø og så videre

når herre rasmus prehn siger de her stakkels mennesker der får bøder

af dummebøder i i det gamle system

at kigge på årsagen til at man får bøder og så måske forenkle det og det er jo også det vi gør med det her forslag omvendt er jeg også fuldstændig enig i at når man så har dummet sig skal hammeren altså også falde og når vi nu lemper

at jeg er klar til

banket tilbage til stenalderen fordi man har mistet førerretten

er rigtig godt at det element er med og også

prehn også var inde på at der bliver nemmere adgang til at generhverve sit kørekort igen så der er mange gode

herre henning hyllested var en lille smule inde på dem kan vi jo

fremsat herinde som er sådan af mere teoretisk karakter det her er i en stor samklang med virkeligheden en af de første ting jeg lærte da jeg kom i hæren

at hvis man står og kigger ud over et landskab med et kort og kortet ikke passer med landskabet

sige virkelighedens verden sådan er det også når vi laver lovgivning og

er lige præcis det vi gør her

ministeren og hans forgænger været i tæt dialog med branchen med vognmandsorganisationer med chaufførernes organisationer

fundet ud af at den nuværende sanktionering i forhold til køre hvile tids reglerne er ude af proportioner

jo ikke nytte noget at en chauffør er bange for at tage på arbejde om morgenen og for at komme hjem og skulle meddele konen om aftenen at man har mistet sit kørekort til sin private bil fordi man er kommet til at lave en mindre forseelse med lastbilen eller at man kommer hjem med en stor bøde som så kan gøre at familien ikke kommer på ferie der er nogle urimeligheder og nogle uproportionale bøder i den nuværende lovgivning

godt understrege at det vi taler om her jo ikke er

ændrer på køre hvile tids reglerne

fælles for hele europa de er meget vigtige de er med til

styrke trafiksikkerheden så vi ikke har nogen trætte lastbilchauffører der kører rundt med store biler på vejene

jo også med til at sikre at ingen kan skaffe sig en økonomisk gevinst ved at springe over hvor gærdet er lavest

men det vi helt konkret går ind og kigger

lidt i nedadgående retning og som enhedslistens ordfører var inde på

kan det godt være at den præventive virkning er lidt mindre når bøderne er lidt mindre jeg synes nu at de bødestørrelser der er her er nok til at

på at der skal forhammeren falde og den skal falde hårdt hvis man bevidst laver svindel med køre hvile tids reglerne vi har for eksempel tidligere set eksempler på at man monterer magneter på gearkassen for at sætte køre hvile tids reglerne helt ud af spillet det er utrolig alvorligt og der skal forhammeren falde meget hårdt og det vil den også gøre fremover så det er

altså for de mindre alvorlige forseelser at vi nu justerer bødetaksterne

også tilfreds med at vi sætter et bødeloft for de her forseelser

gennemsnitlig månedsløn for en chauffør med den nuværende ordning kan det jo blive endog rigtig

dyrt for en chauffør det er et rimeligt loft

kørekortet til lastbilen man kan miste hvis

det er alt i alt et rigtig godt lovforslag hvor vi kommer

rimelig samklang med med virkelighedens verden som den er derude og vi skelner imellem de

og og så de alvorlige forseelser hvor hammeren skal falde hårdt på det her område

med de interesseorganisationer der er på det her område dem der ved hvor skoen trykker og at vi så rent faktisk får implementeret det og får lavet en lovgivning som er er bedre på det her område det er

fra blandt andet rigspolitiet der skal jeg høre venstres ordfører om venstres ordfører sammen med os andre vil være med til i udvalgsarbejdet at få kigget lidt nærmere på det her

undgår det de advarer imod nemlig at noget af den præventive effekt

at vi får præciseret nogle steder kan vi have en konstruktiv dialog om det kan vi også følge terrænet der i forhold til indsigelserne fra

jeg ser da frem til som også enhedslisten lægger op til at vi får udboret det her lidt mere i udvalgsarbejdet jeg synes at det er et fint udgangspunkt der ligger fra regeringens side men jeg er helt med på at vi udborer det lidt mere for at finde det helt rigtige

så derfor er det et godt lovforslag

en daglig køretid på ni timer

der kan tages ti timer to gange om ugen vi har en pause på fem og fyrre minutter

femten minutter og tredive minutter vi har et regulært hvil på elleve timer

vi har et ugentligt hvil på fem og fyrre timer

hviletid som så skal tages i forlængelse af et senere dagligt

med tolerancegrænser og akkumulation

så de bliver registreret som værende slet ikke afholdt eller

til gengæld halverer man så bødestraffen i de

her tilfælde det er helt tydeligt at de mange

for at undgå trætte og uopmærksomme chauffører og dermed også

er sket for at imødekomme virksomhedernes krav om at udnytte lastbilen og dermed

så billigt som muligt

må man jo gribe til at ændre sanktionerne og det er det som man gør med det her lovforslag

derfor nedsættes bødestørrelserne betragteligt på de tre gamle kategorier af overtrædelser selv som jeg har været inde på i mine spørgsmål

for virksomheden det er vi faktisk betænkelige ved i enhedslisten vi er helt på det rene med at de indviklede regler naturligvis er årsag til

del fejlbetjeninger af takografen andet skyldes sjusk forglemmelse uopmærksomhed

kan give anledning til meget store bøder hvis en pause eller et hvil lige pludselig ikke

tids reglerne pludselig alvorlige selv om den samlede køretid i nogle tilfælde slet ikke

i el kunne vi måske nok være med til at lempe sanktionerne for de mindre alvorlige og de alvorlige forseelser men at udstrække reglerne

til at forhindre kontrollen med reglerne

har sympati for de mange chauffører og vognmænd som forsøger at drive en sober forretning uden bevidst snyd

konkurrence hvor de lovlydige virksomheder og chauffører

bliver presset ud af markedet i sidste ende i virkeligheden har banditterne det jo fint med

her har skrappe sanktioner jo en vis præventiv virkning skulle jeg mene

lempelser for både chaufførerne og virksomhederne kan medføre at den præventive

som jo er de virkelige eksperter når det gælder kontrol og håndhævelse giver anledning til alvorlige overvejelser jeg synes

bemærkningerne som følge af indvendingerne fra rigspolitiet og rigsadvokaten

man kan rejse det spørgsmål og det gør rigsadvokaten jo også

chaufførerne også gør sig gældende for virksomheden henset til at virksomheden genererer en merindtjening ved at køre hvile tids reglerne

en kommentar til noget som ikke adresseres i lovforslaget det er hele spørgsmålet om det ugentlige hvil på fem og fyrre timer det har der

rejst en del kritik fra nogle vognmandsorganisationer og fra 3f

det er meget almindeligt at udenlandske chauffører overnatter i lastbilen selv om det ikke er lovligt medmindre der altså er tale om et såkaldt reduceret ugentligt hvil så er det pludselig lovligt

når der frakendes et kørekort i henhold til reglerne for for overlæs køre hvile tid og takograf

til at koste kørekortet til en almindelig bil det

bevarer en vis social mobilitet og måske også i virkeligheden kan bevare sit arbejde

kan blive pålagt hvis de gør det ene og det andet og det har herre henning hyllested jo så malende beskrevet her fra talerstolen lovforslaget her vil forenkle det system og betyde at sanktionerne i langt højere grad

mål med overtrædelsens karakter og grovhed som vi også har hørt

kan chauffører og virksomheder i dag blive pålagt enorme bøder for overtrædelser som skyldes sjusk ligesom chaufførerne kan få bøder der er helt ude af proportion

deres indkomst for at adressere disse problemer vil lovforslaget blandt andet indføre et bødeloft så bøden i langt højere grad er retfærdig i forhold til chaufførens indkomst generelt kan man sige

for de mindre alvorlige overtrædelser af køre hvile tids bestemmelserne og de overtrædelser som skyldes sjusk eller forglemmelse endelig vil lovforslaget her ændre reglerne om frakendelse af førerretten så man ikke længere får frataget

som privatperson når man overtræder reglerne om køre hvile tid og kørsel med overlæs i en erhvervsmæssig sammenhæng det virker ganske klart urimeligt at man i dag mister retten til at køre sin egen bil fordi man har overtrådt regler som intet siger om ens evner som bilist og som udelukkende har noget at gøre med udførelsen af ens erhverv liberal alliance er enig med regeringen i at der er behov for en forenkling på det her område

chauffører og virksomheder og overtrædelsens karakter

skal sikre os at vi stadig har

må vi jo se på om de her lempelser

dermed er jeg også enig med enhedslistens ordfører

vi skal se på nogle af de anker der har været i høringssvarene så en forenkling af systemer og regler

det

skal også være en overensstemmelse mellem de regler vi laver og den trafiksikkerhed vi gerne vil have og så de menneskelige hensyn

viser sig uhensigtsmæssig eller hvis ikke

proportionalitet i

vi ser de her forslag som ret fornuftige på lange stræk fordi de

tager hensyn til at der er uhensigtsmæssigheder i den her lov eksempelvis er det her med at man

og graduerer bødetaksten for overtrædelse af regler med takografen ret fornuftigt det har også vist sig uhensigtsmæssigt i tilfælde af forglemmelser

flere ordførere har været inde på det er også rigtig fornuftigt at man kun får frakendt kørekortet til stort køretøj og ikke til sin private bil hvis man

mener vi at der er rigtig god ræson i at lave den her proportionalitet

får ændret lovgivningen og vi er også klar til at kigge på

på køre hvile tids bestemmelserne for ofte har tilfældige småfejl og menneskelige misforståelser haft hårde konsekvenser der skal være rimelighed og proportionalitet og chaufførerne skal trygt kunne gå på arbejde men til gengæld skal bremserne virke over for de typer som bevidst ikke vil rette sig efter reglerne eller hvis man sjusker med sin opmærksomhed det her drejer sig jo blandt andet om trafiksikkerhed og om at sætte tidsmæssige hegn op omkring chaufførernes arbejde der skal vi ikke gå på kompromis og derfor skal der fortsat falde en hård straf hvis man forsøger at snyde bevidst

vi synes også det er godt at man får gjort op med at en straf som man har fået på arbejdet kan få dramatiske konsekvenser og

kan miste sit private kørekort og vi vil interessere os for

svarene på de spørgsmål som rigspolitiet

tidligere transportminister

jeg vil gerne indledningsvis understrege at hensynet til færdselssikkerheden har haft en central rolle i det arbejde der ligger bag lovforslaget jeg er derfor også bevidst om køre hvile tids reglernes betydning for at chauffører er udhvilede og derfor tilstrækkelig opmærksomme og agtpågivende i trafikken det er dog min klare opfattelse at sanktionerne på køre hvile tids området har udviklet sig på en måde så der ikke længere altid er proportionalitet mellem overtrædelse og sanktion formålet med dette lovforslag er derfor helt overordnet at gøre sanktionssystemet på køre hvile tids området mere proportionalt

bliver lavet om på selve køre hvile tids reglerne lovforslaget går udelukkende ud på hvor meget det skal koste når man overtræder reglerne og her mener vi som sagt at sanktionssystemet skal gøre

mere proportionalt for at opnå det

derfor helt tryg ved at det nye frakendelsessystem ikke får negative indvirkninger

og siger ikke noget om chaufførens evne til at færdes i trafikken

derfor at chaufføren i stedet for skal gennemføre kurser som er målrettet de overtrædelser der er begået det tror jeg i højere grad vil bidrage til at højne færdselssikkerheden endelig indeholder lovforslaget enkelte ændringer af betingelserne for førerretfrakendelse herunder en hævelse af grænsen for overtrædelse af køre hvile tids bestemmelserne fra tredive procent til fyrre procent det vil efter lovforslaget heller ikke længere være muligt at frakende førerretten ved overtrædelse af pausereglerne jeg vil afslutningsvis takke for den gode og konstruktive debat jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte opstå i den forbindelse

dialog med branchen for at få lavet en ordning på det her område

med det der er virkeligheden derude ministeren nævner i sin tale her at han er sikker på at det ikke får nogen negativ indvirkning på trafiksikkerheden og det er jo også det vi andre

rigspolitiet kommet med nogle forslag til præciseringer og de har stillet nogle spørgsmål

overtrædelser det vi før kaldte meget alvorlige overtrædelser

de mildere overtrædelser i den kategori

en lidt lavere bødestraf for chaufførens vedkommende bødestraffen sænkes fra fire tusind til tre tusind

for virksomhedens vedkommende er den samme bødestraf de mere alvorlige i den kategori får en ny kategori som hedder de mest alvorlige overtrædelser og der hæves bødestraffen fra fire tusind til seks tusind kroner for chaufførens vedkommende og fra seks tusind til tolvtusind kroner for virksomhedens vedkommende så det er rigtigt at nogle af de mindre overtrædelser

lavere bødestraf mens de meget alvorlige overtrædelser

til de mildere hører jo også ifølge lovforslaget

overtrædelser som er velegnede til

sted for chaufføren ikke for virksomheden

mig om om der er noget på vej på det her område det hører man hele tiden at

godt tænke mig at høre ministerens kommentarer til ikke mindst i i forbindelse med den udvikling der har været

en af generaladvokaterne ved eu domstolen her på det sidste har meldt ud at

slår han i hvert fald til med den store hammer og anbefaler bøder på tredivetusind euro

at alternativet i øvrigt ligesom de tre partier der udgør regeringen ønsker at arbejde for at få en stærkere iværksætterkultur i danmark

investorfradrag som gør det lettere for iværksættere at skaffe den

i den forbindelse at personer der investerer i små unoterede virksomheder under visse betingelser får mulighed for at fradrage halvtreds procent af deres investering op til en beløbsgrænse på sekshundrede og

tænkt som et ligningsmæssigt fradrag og skattebesparelsen altså det man måtte spare i skat

iværksættere i særlig grad for vækstvirksomheder er hjerteblod for

og i øvrigt også for mig personligt vi har brug for et

dynamisk og innovativt erhvervsliv og det er rygraden i vores økonomi og forudsætningen for velstand og fælles velfærd

de arbejdspladser der bliver skabt og den skatteindtægt der følger af de arbejdspladser både i selskabsskattebetaling og

og i indirekte skatter som følge af blandt andet afgifter derfor skal det også være lettere og mere attraktivt end det er i dag for iværksættere at afprøve nye ideer og starte egen virksomhed op efter slutfasen

skal iværksættervirksomhederne kunne skifte gear og vokse sig store

men vi har problemer med at få dem til at vokse ud over iværksætterniveauet og blive rigtig store

har vi en fælles udfordring det kræver blandt andet kapital og derfor indgik det her investorfradrag som alternativet nu foreslår også i den tidligere venstreregerings vækstplan fra august

nu er der heldigvis ikke nogen copyright på politik og derfor har vi ingen problemer med at alternativet rejser forslaget her i dag og minder den nye bredere regering om det udmærkede forslag

som den smalle venstreregering havde sidste år i

nogle tanker vi deler med de to andre partier der er i regering nemlig liberal alliance og de konservative derfor har vi også i regeringsgrundlaget varslet vækstinitiativer der blandt andet skal lette skatten for iværksættere

og give små og nystartede virksomheder bedre adgang til risikovillig kapital

så flere måder at gøre på en mulighed er at indføre et investorfradrag som man blandt

mikrofinansiering som den teknologiske udvikling har åbnet

for nogle af vækstinitiativerne vil være målrettet iværksættere mens andre mere generelt skal sikre at det bliver ikke blot billigere men også nemmere at drive

sigte på at øge virksomhedernes investeringer

jeg vil i den forbindelse også gerne nævne at regeringen har nedsat et iværksætterpanel

rigtige iværksættere og panelet skal løbende komme med forslag til hvordan vi gør det lettere og mere attraktivt

iværksættere selv som jeg har været inde på og den her inddragelse af

flugter ganske fint med min hovedprioritet som skatteminister nemlig at sikre at udformningen af rammevilkår og regler sker i dialog med dem der nu engang bliver berørt af

den virkelighedsopfattelse vi har af

hvad der skal til nu også afspejler det der er ude

og derfor vil vi i de kommende måneder arbejde videre med en række forslag og og et af

som alternativet her peger på men hvad regeringen vil præsentere af vækstinitiativer og hvorvidt investorfradraget er en del af

her fra folketingets talerstol i i dag men sammenfattende

jeg sige at regeringen støtter tankerne bag alternativets forslag

om at der senest den første april skal fremsættes lovforslag om indførelse af et investorfradrag det ville også være

sat en deadline på på beslutningsforslaget for at lægge pres på regeringen

sikre initiativer der styrker iværksætterkulturen i danmark samtidig med at regeringen arbejder for at det generelt skal være både billigere og nemmere at drive virksomhed og være selvstændig her i

vi tager det her beslutningsforslag og i øvrigt også de øvrige beslutningsforslag fra alternativet ned som et politisk signal til regeringen om at alternativet deler

den den dagsorden med regeringen og også har et ønske om

blive inddraget i i den dialog og

der måtte komme

med at skaffe kapital nok

man i øvrigt er enig i de redskaber som vi ønsker

at når man for eksempel via

lempelige skatteordninger letter skatten på iværksætteri eller på andre ting

i hvert fald en lejlighed hvor man kan tage den drøftelse som

fru lea wermelin at at den smalle venstreregering jo indbød til forhandlinger i

blandt andet socialdemokratiet

forslag men med forslag der sikrer

vækst og arbejdspladser for en fælles dagsorden i hvert fald for den

et forslag men da vi havde lavet et forslag der var endnu mere ambitiøst altså hvor der skulle

fuldt fradrag hvis ellers et fornuftigt ekspertpanel kunne retfærdiggøre at der både på den sociale og den miljømæssige

den kom vi nok ikke igennem med lige nu og her med et flertal

faktisk sløjfet de grønne elementer

set fra en parlamentarisk synsvinkel det kan måske være belejligt nok

i registreringsafgiften der er regeringens dagsorden at sænke registreringsafgiften

øge den så skriver alternativet klogt nok at man også

finansieringskilder og den diskussion

skal vi nok få jeg kan ikke her fra folketingets talerstol i dag sige præcis hvornår vi får den men

nu sidder og betragter en regering der egentlig

derfor er det her det nærmeste vi kunne komme en form for forhandling eller en start på en imødekommelse så jeg håber da

forslag skal i høring så det ville tidligst

kunne få effekt fra næste folketingssamling

løbe på og det er også derfor jeg ikke her fra folketingets talerstol i dag nævner en specifik dato hvor regeringen indkalder til forhandlinger men blandt andet peger på

har en iværksætter i maven og kaster sig ud i at

til større virksomheder så ved vi også godt at

største migræne eller i hvert fald en af dem er pengemangel

har stærke iværksættervirksomheder men for langt de flestes vedkommende har de brug for kapital for

vokse sig stærkere

vi behandler i dag at

samme formål nemlig at sikre flere midler til investeringer i iværksættervirksomheder så den intention er vi helt enige i og så langt

er uenige i den finansiering som alternativet har lagt til grund i forslaget

vi ikke har lagt os fast på en konkret model vi har lige

vi har et øget fradrag for investeringer i iværksættervirksomheder med

alternativet jo også nævner i forslaget

sikker på at vi kan lade os inspirere af de samme kilder men vi støtter altså ikke det konkrete beslutningsforslag vi er enige i intentionen og vil gerne være med til at finde sådan en model

jeg egentlig gerne afslutningsvis sige

også i forlængelse af det som jeg spurgte ministeren

dansk økonomi er grundlæggende sund

af dem handler om mangel på faglært arbejdskraft

om stigende problemer med flaskehalse

iværksættervirksomheder derfor mener vi i

håb om at regeringen vil indkalde os til forhandlinger så vi kan nå i mål

jo for at komme med noget der viser

tænkt over hvordan det her skulle finansieres hvis vi nu ikke havde skrevet noget

alternativet er der også penge med

præsenterer ting så de kan spises

jeg kommer ikke til at tale mere om vores finansiering i dag men nu ved i at vi har en hvis det

med at omlægge både registreringsafgift og afgifter på biler i det hele taget er en lidt sværere og kompliceret øvelse

gerne være med til at gøre det grønnere men det bliver en øvelse

ligningsmæssigt fradrag hvilket betyder at den skattebesparelse man får vil ligge lige under halvfemstusind kroner

for privatpersoner og ikke for virksomheder

med iværksættere eller læser

de ting som er en stor udfordring

det er svært at skaffe risikovillig kapital

mere attraktivt for andre investorer

ganske positivt

det er oplagt som der også har været

i debatten at få taget en drøftelse blandt

fælles forslag vi kan

vi deler fuldt ud dagsordenen om at danmark skal gøre noget

også gerne skal være en langsigtet indsats og ikke noget som er sådan

vi faktisk får en vedvarende strategi på længere sigt det er

og så hørte vi jo ministeren sige at det sandsynligvis først vil blive engang til efteråret når der skal diskuteres

at dansk folkeparti også vil

fornuftigt og godt for danmark at vi fik sat os ned

enige om bredt i folketinget og

gang i en iværksætterkultur hvor folk

sparekroner i iværksætteri i unoterede selskaber og ikke kun i store danske c20 selskaber som der er en

om det er inden for en måned eller to måneder men at vi får drøftelserne

initiativer sammen så hører jeg

ministeren siger jo selv at han kommer med nogle tiltag og så vil indkalde partierne

i små og unoterede virksomheder jeg vil gerne takke alternativet

det er også noget som vi i venstre går rigtig meget op i at vi både har iværksætteri og vækst

det synes jeg er en meget vigtig dagsorden at tage op så tak fordi

at skabe vækst og iværksætteri og gøre det lettere at være virksomhedsdrivende i danmark vi ser gerne på de forskellige

der kan skabe god innovation

i dette beslutningsforslag

skabe en investorfradragsordning som den tidligere v regering havde foreslået i vores plan et stærkere danmark vækst to tusind og seksten nu arbejder

nyt vækstudspil som skal være med til at lette skatten for iværksættere og give dem bedre adgang til risikovillig kapital vlak regeringens vækstudspil kommer dog til at favne bredere end dette forslag fra alternativet vi ønsker at øge virksomhedernes investeringer generelt lette generationsskifter

dette beslutningsforslag kun er målrettet iværksættere regeringens kommende vækstudspil som det også fremgår af regeringsgrundlaget kommer til at bygge på anbefalinger fra et iværksætterpanel og derfor ønsker ønsker venstre at afvente panelets anbefalinger

samlet vækstudspil vi ønsker ikke på nuværende tidspunkt at lægge os fast på hvilke enkelte elementer der skal med men vi er meget positive over for at alternativet

vigtig dagsorden så på vegne af venstre kan

adgang til kapital og investeringer for iværksættervirksomheder

kan desværre ofte være svært for små virksomheder og iværksættere at få adgang til både den nødvendige kapital og investeringer som de skal bruge til at udvikle deres

kapital på og den mest almindelige er selvfølgelig at bruge det almindelige lånemarked altså bankerne og her står vi så i danmark med et alvorligt problem nemlig at bankerne

vores nabolande forskelsbehandler de små virksomheder negativt

i eu når det gælder forskellen i låneomkostninger mellem store og små lån låneomkostningerne er en og halvfjerds procent højere for de små lån end

over en million euro og det er altså tre gange højere end eu gennemsnittet konkret betyder det oversat til rentespændet altså at små virksomheder som skal optage mindre lån betaler to procent mere i rente end de store virksomheder der låner til store investeringer i tyskland er tallet

rentespænd og i sverige er det helt nede på nul

i de forslag vi behandler i dag men det mener jeg er noget vi bør tage fat på i et land som danmark som i meget høj grad baserer sin økonomi på mikrovirksomheder og små virksomheder

hvis ikke de private banker kan løfte opgaven med at sikre en rimelig billig kritik til vores mange små virksomheder og det gælder i hele landet for det er jo særlig et problem i det som man kalder udkantsdanmark

må det offentlige i højere grad træde til vi har allerede innovationsfonden og vækstfonden og andre statslige kreditfaciliteter men måske har vi også brug for en mere lokalt orienteret offentlig kreditvirksomhed målrettet netop små virksomheder og selvstændige så langt så godt nu til alternativets

at man fremover skal kunne få et fradrag for investeringer i iværksættervirksomheder og hensigten er

fundamentalt er der som vi ser det en uretfærdighed i at folk med flere penge og det er jo typisk dem der investerer i en iværksættervirksomhed

et fradrag i indkomsten som jo så i realiteten kommer til at blive betalt af resten af skatteyderne altså for eksempel af lavtlønnede skatteydere som ikke selv foretager den her slags investeringer altså et fradrag betyder jo at

man slipper for at bidrage med det man egentlig skulle have betalt til fællesskabet så enten mangler pengene til vores velfærd eller også er der nogle andre der skal betale noget mere hvis vi skal opretholde den samme velfærd som vi har i dag

også helt afgørende hvordan det finansieres

rykke rundt på erhvervsstøtten sådan at vi finder pengene inden for det nuværende erhvervsfremmesystem hvor der efter min mening bliver spildt mange penge eller ved at droppe planlagte sænkelser af selskabsskatten som jo primært tilgodeser de største virksomheder

klart mere musik i det for os

lidt et problem at vi ikke rigtig kender omkostningerne af det her forslag men

helt med på at det er svært for alternativet at opgøre opgøre dem

men selv hvis det er finansieret på fornuftig vis

der stadig væk tale om et skatteyderfinansieret fradrag og dermed i princippet en slags statsstøtte vi har grundlæggende den holdning at når samfundet skyder

en slags statsstøtte ind i private virksomheder uanset om det er direkte

sikre at de virksomheder som får glæde af statsstøtten virker for almenvellet og bruge den her statsstøtte kan man sige til at

anspore til en samfundsgavnlig indsats altså vi har for eksempel ikke den store lyst til gennem den her type skattefradrag at give statsstøtte til

næste uber der gerne vil etablere sig i

bedre lide tanken i alternativets oprindelige forslag om et særligt fradrag for

miljømæssige briller på når vi vurderede hvem der skulle have fradrag

nok sjældent kommer til at få et beslutningsforslag igennem trods stor enighed

vi lavet et finansieringsforslag

har sjusset os frem netop fordi regeringen havde et lignende forslag hvor man havde en anden model

blev det altså et rigtig rigtig dyrt forslag så

kan man sige at hvis det er sådan at pengene kommer fra andre typer erhvervsstøtte som man yder i dag kan

det måske være fornuftigt så jeg vil på ingen måde afvise at vi kunne være positive over for noget der ligner det her men det kommer an på hvor pengene kommer fra og for det andet

synes vi det er rimeligt når man bruger

at man bruger den statsstøtte til at fremme en samfundsgavnlig adfærd på den ene eller

måde

af den overbevisning at det også vil ske det er ikke en decideret trickledowneffekt vi taler om men der er en lokalitetsmæssig og demografisk

del som vi tror i fremtiden på et helt nyt arbejdsmarked vil være decideret

alene ved at støtte iværksætteriet men det kan vi ikke

grundlæggende vores erhvervspolitik vi afviser ikke at man kan lave forskellige former for erhvervsstøtte

direkte og indirekte vi synes bare

at sige at forslaget er langt bedre end det alternativet tidligere har foreslået som jeg har forstået det

har alternativet tidligere foreslået et fradrag på en million

for investeringer i små virksomheder hvis

et eller andet offentligt ekspertpanel kunne godkende en sådan investering det synes jeg var et helt igennem forfærdeligt

offentligt smagsdommerpanel der skulle vurdere hvad der

bevæger sig klart i den rigtige retning med det her forslag

enig med herre pelle dragsted når han siger at

i liberal alliance

vi foretrækker klart et enkelt skattesystem og vi foretrækker klart når

kommer til at forbedre investeringsklimaet i danmark at man sænker den meget høje aktiebeskatning vi har i danmark det ville være det bedste man kunne gøre når det så er sagt

og allerede etablerede virksomheder

hvis der ikke kan findes et flertal for

nogle forslag som det som alternativet foreslår her som jo er en tro kopi af noget den tidligere

alternativet kunne jo være at der ikke sker noget som helst men vores indgangsvinkel til det er

at sige iværksætteri men egentlig handler det om

generelle investeringsbetingelser vi synes som udgangspunkt ikke det skal være mere attraktivt at investere i en ny virksomhed end i en etableret virksomhed

nogle af dem bliver måske også til virkelighed om forskellige fradrag der var ace fradraget som jeg ikke brød mig om fra den tidligere regering der er

altså et overnormalt fradrag for

generelle lettelser af aktiebeskatningen af selskabsskatten

er fornuftig politik og det er vores indgang til at forbedre investeringsvilkårene i

store klinge i forhold til hvor forfærdeligt det gamle forslag var hvor vi lagde op til

miljømæssigt bæredygtig virksomhed

defineret af et fagligt kompetent

men det er et panel med fagkompetence

forsvarligt at give et ekstra

panelsammensætningen der ikke må indeholde

med sikkerhed vidste ville skabe noget i lokalsamfundet være noget der løftede nogle sociale

kompetencer eller idealer i en given henseende

defineret nogle rammer for hvordan vi kan sikre os at det her bliver godt og ikke bare bliver en lempelse for nogle og ikke

der mange der gerne vil tage æren for dem og det kan jeg høre at både ministeren

jeg

det er jo fint at der

ved at være en helt udbredt enighed her i

kan være grund til at kigge på andre selskabsskatter og erhvervsbeskatning nu nævnte

jo netop som jeg forstår det møntet på unoterede mindre virksomheder

virksomheder end en sænkelse af aktiebeskatningen ville

vi synes det er fornuftigt at gøre

her men man kan selvfølgelig også finde anden finansiering som

også står i beslutningsgrundlaget indlysende er det i hvert fald at vi trænger til at få skaffet lettere og større kapital

så de kan vokse sig større der kommer andre forslag senere på dagsordenen som vi

stemme for eller diskutere videre vi har afsat et betydeligt beløb i vores to tusind

at gå ind og lave målrettede lempelser på det her område

skattelettelser for personer det synes

investeringer i uddannelse og andre trængte områder som gavner den næste generation derfor kunne også være lidt fristende at sige til skatteministeren jeg kunne godt savne lidt af den spændstighed og energi som kendetegnede skatteministeren før han kom i regering altså hvor man ligesom var klar til at handle klar til at gøre noget og det hastede

så bliver sådan noget med at man nedsætter udvalg og det skal i regeringens økonomiudvalg og så skal det i kk udvalg

har der ikke været et eneste parti heroppe

fristes til at spørge skatteministeren hvorfor skal det så være så svært

et helt år eller et halvt eller hvor meget det bliver til når vi kommer hen til efteråret

måske bide til bolle og gøre noget godt for landets iværksættere lidt før

det her i foråret det vil vi

intentionen i forslaget flugter sådan set helt med den holdning vi har i det konservative folkeparti

at det skal gøres lettere og mere attraktivt at rejse kapital og investere i virksomheder både etablerede virksomheder men i særdeleshed

er vi store tilhængere af at forbedre vilkårene for iværksættere og netop adgangen til kapital er faktisk noget af det som mange iværksættere nævner som en af de største barrierer når de skal vækste deres virksomhed eller gå fra iværksætteri og videre til produktion

at samfundet bliver stærkere og rigere det er når nogen

idé som er bedre end dem der er i de etablerede virksomheder at iværksætteri er med til at hæve samfundet det er vigtigt det er uundværligt og det er det vi skal have gang i hvis vi skal skabe vækst i danmark

det også regeringens og det konservative folkepartis ambition at lempe skatten for iværksættere og små og mellemstore virksomheder og give bedre adgang til risikovillig kapital

sagtens ligge inden for rammerne af det men når vi så alligevel på nuværende tidspunkt ikke vil bakke op

de skal blandt andet kigge på mulighederne for at rejse kapital for iværksættere og der vil vi ikke på forhånd lægge os fast på at det lige akkurat skal være det her forslag som skal være en del af pakken men kigge på en samlet pakke når den ligger klar så selv om

vi nok er lidt uenige i finansieringsforslaget

alligevel slutte af med at takke alternativet for

af partierne og i folketinget

ret fornuftigt der kan være uenighed om nogle dele af forslaget ikke mindst finansieringen hvor vi også

det vi har lagt op til men summa summarum

det er vi har lagt vægt på i beslutningsforslaget

april seksten med en iværksætterpakke som vi

ordfører dengang ret god anerkendelse bredt i danmark for at det var nogle ting der var brug for vi præsenterede i den for en lille måneds tid siden præsenterede

sætte vores pensionsmidler fri og i højere grad gå ind og også støtte iværksættere og entreprenante folk med vores pensionsmidler i dag følger

give mulighed for at man kan investere i mindre

gennem aktiekøb for op til

kunne investere og vi havde lagt op til at vi ville give et halvtreds

fradrag for de investeringer men et hundrede

fradrag for investeringerne hvis ellers man investerede i mindre virksomheder

vækst på andre bundlinjer end den økonomiske i lokalsamfund eller eller i

in denmark perspektiv hvor vi kom til at stå for en helt bevidst social corporate responsibility i danmark

det kunne være på det sociale område det kunne også være på det grønne område hvor man havde en meget grøn profil og hvor man fremmede bæredygtighed og måske så klimaforandringerne direkte i øjnene derfor ville vi godt

blev lettere for de virksomheder der så havde den her profil

der er større tilslutning i hvert fald blandt regeringspartierne til

på den måde som den tidligere

grønne eller socialøkonomiske virksomheder og det egentlig okay med

vi tror faktisk rigtig meget på iværksætterne i danmark

af de unge nystartede iværksættere

skabe arbejdspladser hvor man ikke trives eller hvor man ikke tænker på miljøet vi er ret trygge ved at give dem den frihed at de får lukrative forhold til at modtage investeringer uden at vi sætter håndjern på hverken grønne eller socialøkonomiske vi synes dog at man

andet liberal alliances og enhedslistens

bare at give fradrag til højre og venstre

derfor ville vi rigtig gerne have at vi sikrede os at der var en retning i den fradragsgivning vi gav og det var derfor vi havde valgt netop

grønne virksomheder men summa summarum

vi går i gang med næste behandling hvor vi altså tager tre beslutningsforslag sammen og der er ingen grund til at tærske langhalm på emnet selv om det åbenbart er et fantastisk

socialdemokratiets ordfører venligt hjalp os med

påpege det er altid dejligt med et stort parti der siger at det

i danmark er ret dårlige til at investere i virksomheder og aktier man er blevet vant til at vi hellere skal investere i obligationer eller fast ejendom

massiv støtte fra iværksættere

bidrage til det samfund de er en del af og det kan måske være mere attraktivt for nogle

i en virksomhed man kender end i en stor global virksomhed som

noget tilhørsforhold til og så vælger man måske at købe en ekstra udlejningsejendom eller et eller andet andet hvad man nu kunne

har åbnet porten for et for et fælles og lidt mere entreprenant folketing

det er jo ikke vores erhvervspolitik vi udruller her det er et enkelt beslutningsforslag for at fremme iværksætteri

at det går så voldsomt hurtigt i folketinget dermed ikke sagt

helt centralt med gode rammebetingelser for iværksætteri og for vækstvirksomheder og det er hjerteblod for

regeringen og for og for mig personligt

som skatteminister et dynamisk og innovativt erhvervsliv

er rygraden i vores økonomi og forudsætningen for

er det baggrunden for at regeringen har nedsat et iværksætterpanel med rigtige levende iværksættere der skal komme med

til hvordan vi gør det lettere og mere attraktivt

iværksætter og starte og ikke mindst vækste ens

tre beslutningsforslag får mulighed for yderligere at drøfte

b fem og tredive om bedre muligheder og vilkår for private udlån til iværksættere herunder gennem lånebaseret

foreslår alternativet at vi får en skattefritagelse af renteindtægter for op imod halvtredstusind

for privat udlån til iværksættervirksomheder

er generelt positiv over for de mange nye muligheder der er for

tale engelsk i folketingssalen men

en form for fælles finansiering af en iværksættervirksomhed og mikrofinansiering er vi åbne overfor fordi det er noget den teknologiske udvikling understøtter og i høj grad skubber på det giver iværksættere og vækstvirksomheder nye muligheder for at rejse kapital til at skabe udvikling

jeg bliver også nødt til at sige at det dog er regeringens grundholdning at den enkelte selv skal kunne afgøre hvor og hvordan

ikke skaber et system hvor skattereglerne er det udslagsgivende for hvad man investerer i og alternativets

betyder en skattemæssig favorisering af udlån til iværksættervirksomhed det vil selvfølgelig øge iværksættervirksomhedernes muligheder for låntagning til en billig rente men på bekostning af andre investeringer med potentielt højere afkast og det kan gøre det vanskeligt for andre etablerede virksomheder at lånefinansiere deres investeringer samtidig med det er der

en afgrænsningsproblemstilling om hvornår

samtidig vil den skattemæssige begunstigelse af visse renteindtægter og låneforhold i forhold til investering i for eksempel aktier gøre det sværere for både etablerede virksomheder og iværksættervirksomheder at rejse egenkapital

på den baggrund finder vi ikke i regeringen

har formuleret er den rigtige måde at styrke iværksætteriet på og derfor kan vi desværre ikke på det foreliggende grundlag støtte beslutningsforslaget men men intentionerne bag

alternativet at forbedre mulighederne for skattefrit at tildele

jeg godt slå fast at den her regering som den tidligere regering ser positivt på aflønning med

det er en god måde at give ansatte incitament til at yde en ekstra indsats og med finansloven for to tusind og seksten fik ansatte mulighed for at modtage aktier til en værdi på højst ti procent af årslønnen uden indkomstbeskatning jeg tror det under finansloven blandt andet var en indrømmelse til liberal alliance som har haft meget fokus på det her område

vil så hæve den her grænse fra

fem og tyve procent for iværksættervirksomheder fordi man efter alternativets opfattelse som gengivet i beslutningsforslaget

der vil jeg lige bemærke at skattereglerne

er en forhindring for at ansatte modtager mere end ti procent af lønnen som

det er helt lovligt i dag men i den situation opstår der naturligvis skattepligt for den del der overstiger de ti procent så man kan sagtens vælge at bruge medarbejderaktier som en aflønningsform

for eksempel er vækstet er kommet i en anden situation

og hvis rettighederne aldrig bliver noget værd sker der ingen beskatning

min og regeringens opfattelse faktisk gode muligheder allerede i dag for aflønning med aktier ved at anvende de samme regler som andre virksomheder og vi løber også ind i den samme problemstilling som tidligere altså hvordan

på den baggrund finder regeringen altså ikke

det er b syv og tredive om frigørelse af midler fra selvstændige erhvervsdrivendes opsparingskonti til

iværksætterinvesteringer der foreslår alternativet at der gives mulighed for at investere i unoterede aktier

er fra flere sider rejst kritik af at de nuværende regler om at opsparet overskud i virksomhedsordningen som jo rigtig rigtig mange erhvervsdrivende bruger

og trænger til et eftersyn jeg tror at noget af den kritik der har været fremført

på den her måde bør virksomhedsordningen også åbne op

i aktier under visse begrænsninger naturligvis sådan en ændring af virksomhedsordningen

kræver en nærmere undersøgelse for eksempel at der ikke sker en uhensigtsmæssig forskelsbehandling af investeringer fordi investeringer i aktier via virksomhedsordningen vil indebære særlige favorable vilkår man kunne forestille sig den situation

af aktieindtægter det er også derfor jeg har bedt skatteministeriet om at igangsætte en analyse

skyde forslaget ned men for at belyse mulighederne for og konsekvenserne af at lempe reglerne

på området har rejst så det er ikke kun alternativet der interesserer sig for det her spørgsmål jeg tror der er en række partier der

som repræsenterer en lang række landmænd som benytter sig af virksomhedsordningen hvor man ønsker at lempe på nogle af de regler der gælder for at bruge opsparet overskud for de landmænd der måtte have et sådant opsparet overskud det er langtfra alle men en selektiv lempelse som den der foreslås her alene omfattende investeringer i iværksættervirksomhed

en uhensigtsmæssig foreskelsbehandling af investeringerne og det kan faktisk på sigt hæmme væksten i samfundsøkonomien som helhed nå som afrunding

regeringen finder dog ikke at de forslag alternativet her

i en drøftelse af hvordan vi får sikret bedre vilkår

når vi senere på året året og i resten af den her folketingsperiode skal arbejde for at indfri

forestille mig at man kunne oprette iværksættervirksomheder proforma for at få det her skattefradrag og andet

er ministeren enig i at der kan være den

et forslag til at sænke aktiebeskatningen

hvad den her regerings holdning er til det spørgsmål

bliver afklaret når vi når vi senere skal se på vækstinitiativer men

en model her så skal man gøre det ad fordøren ved at sænke aktiebeskatningen men når det er sagt kan der godt være muligheder for og det er det analysen

for investering af et opsparet overskud i virksomhedsordningen uden at det får de her negative

begrundet og gennemanalyseret fundament at man åbnede for et delelement og

har igangsat et initiativ der går i den retning

give iværksætterne noget støtte

dem alle tre sådan i deres helhed er der et af dem

vi skal gøre vores poser ekstra grønne for at nærme os

at sikre alternativ likviditet

den tidligere venstreregering havde en række forslag

sikre øget likviditet og det er jo et spørgsmål om dels at konkurrenceudsætte dem der sidder på pengene i

finde inspiration i hvad man gør i sverige her

jo en situation hvor langt flere helt almindelige mennesker investerer i i små virksomheder

i dem og få et skattefradrag det kunne være investorfradraget eller

positivt stemt over for vi synes der bliver drejet

vi kan finde hinanden i i fællesskab og sikre også med alternativet at vi får

ønsker at være med til at sikre gode rammer for iværksættervirksomheder

vi deler alternativets ønske om bedre vilkår for investeringer

finansiering der bliver lagt op til i de her tre

vi heller ikke helt overbeviste om at alle tiltag

er det kompliceret lovgivning med hensyn hvilke konsekvenser

vil have og det er klart at det bliver en anelse

et beslutningsforslag som fylder en femtedel af en

i forholdet omkring at ændre reglerne for

alternativet foreslår at den nuværende grænse på ti procent af medarbejdernes årsløn der kan

den skattelettelse er vi grundlæggende imod vi afskaffede selv tilbage i to tusind og tolv den her skattefordel

medarbejderaktier ud fra det princip

beskattes ens uanset

mener vi er et vigtigt princip at holde fast i i vores skattelovgivning så hvis vi gør som forslagsstillerne foreslår så er det vores vurdering at risikoen er at der kan spekuleres i at udbetale

genindførte de blå partier skattefritagelsen det var vi imod på det tidspunkt og derfor

imod at man udvider ordningen så vi støtter ikke beslutningsforslagene men vi er enige i intentionen om at se sikre gode rammer

jeg bare afslutningsvis igen sige

snarest muligt vil indkalde folketingets partier til vækstforhandlinger sådan at vi også specifikt kan kigge på hvad vi gør i forhold til landets iværksættere

det noget der er brug for fokus på ikke fordi danmark er et dårligt iværksættersted men for eksempel fordi vi kan se at

i hvert fald nogle tiltag vi godt kan lære af om ikke andet så

også i forhold til at man investerer

er

tredive som jo handler om at man skal have skattefritagelse for renteindtægter

meget målrettet på den nye finansieringskilde crowdfunding som jeg jo også selv synes er utrolig spændende fordi man får fat i nogle investorer som normalt ikke investerer i selskaber hvor det jo tit kan være mere etablerede business

små indskud som man kan få ud i en

utrolig spændende måde at kunne finansiere fremadrettet

en alternativ måde som jeg synes at vi på den måde skal se

understøtte også fra folketingets side fordi det er en god måde kan få noget risikovillig kapital ind i en nystartet virksomhed desværre er der

det skal ødelægge den

område at der kan skabes en forståelse blandt partierne om at man i hvert fald skal gøre noget og at man er villig til at

udspil b seks og tredive

synes at regeringen er så effektiv at de kan nå det inden den første april det tror

der er målet med det for det er en mindre detalje

det handler jo om at man vil udvide den metode der er i dag

kan tilbydes medarbejderaktier til nøglemedarbejdere jeg kan egentlig godt forstå

er problemstillingen helt reel fordi

at man ikke har den store kapital man kan bruge mange gange i en ny

at få nogen omsætning så man også får nogle penge ind

for at man kan aflønne på andre måder

og man på den måde kan etablere det der og at det ikke

skal være for store etablerede selskaber så det er vi

for at kigge på også i de drøftelser som der her bliver lagt op til

skal have med i de her overvejelser

selv gjort opmærksom på i deres forslag det sidste b syv og tredive er jeg lidt mere i tvivl om

fremadrettet skal have

de opsparede midler i aktier

hvis de investerer i obligationer

man så mener er hævet og derfor skal beskattes men hvis man gør det i aktier

som hævet og derfor bliver beskattet det vil man så gerne lave om på men

kan give nogle udfordringer at man kan drive noget i virksomhedsordning og få nogle skattefordele ved det

videre ned i et holdingselskab som også giver nogle skattefordele som så har sådan

hvert fald nogle ting som man skal have rammet ind hvis man skal gå videre ad den vej dermed er ikke sagt at vi bare blankt afviser det og

kan være nogle tekniske ting i det her som gør at man ikke bare sådan lige umiddelbart skal sige ja

analyse på på det område men

vi får debatten om ikke andet og jeg ser frem til at vi så på et tidspunkt får nogle drøftelser også via ministeriet når de

fokus på iværksætterkulturen i danmark det er også et fokuspunkt for venstre ligesom vi også har fokus på andre måder

skattefritagelse af renteindtægter for op til halvtredstusind kroner per år

det medføre en skattemæssig favorisering af udlån til iværksættere og det kan gøre det sværere for allerede etablerede virksomheder

iværksættervirksomheder at rejse egenkapital

skattemæssige begunstigelse af visse renteindtægter og låneforhold i

mener ikke som udgangspunkt i venstre at en skattefritagelse af renteindtægter ved privat udlån er den rigtige måde at forbedre forholdene

foreslås det at ændre reglerne for medarbejderaktier så mindre virksomheder kan tildele medarbejderaktier svarende til fem og tyve procent af medarbejderens årsløn uden at denne skal beskattes

set meget positiv over for aflønningen med medarbejderaktier og det er derfor at vi med finansloven for to tusind og seksten gennemførte regler der giver ansatte muligheder for at modtage aktier uden beskatning hvis det svarer til højst ti procent af

i at modtage mere end ti procent af lønnen i medarbejderaktier men alt over ti procent vil være skattepligtigt med de gældende regler kan

rettighederne udnyttes vi vurderer derfor ikke

reglerne i virksomhedsordningen

selvstændiges muligheder for at investere

en selektiv ændring af reglerne som kun gavner iværksættervirksomheder

er bekymrede for at det kan medføre en forskelsbehandling af investeringerne som på sigt kan hæmme væksten i samfundsøkonomien som helhed vi er åbne over for at gennemføre en generel lempelse af reglerne for placeringen af opsparede overskud

skatteministeriets analyse viser at det kan gøres på en fornuftig måde

med alternativet i at vi skal fremme fremme iværksætteri i danmark

vores regeringsgrundlag vi ønsker at færdiggøre arbejdet med det samlede vækstudspil inden vi lægger os fast på enkelte initiativer men vi er glade for de forslag som

og vi ser det som en oplagt mulighed for

iværksætteri synes vi er positivt men vi kan

ingen tvivl om det der kan være ting der

bliver uforholdsmæssigt udnyttet i sådan en lovgivning hvis man

til virkelighed vores ambition med det er jo at finde

et fornuftigt leje ligesom skatteministeren har sat en undersøgelse i gang der skal finde ud af om der er sådan

det er jo noget der bringer virksomheders opsparede kapital i spil for nye virksomheder det er noget der sætter noget nyt i gang mulighed for at agere business

for at ophobe kapital der står uden at blive brugt

hvis vi nu ser bort fra de huller der kan være anerkender ordføreren

som iværksættere slås med blandt andet adgang til kvalificeret arbejdskraft og mange andre ting men men

adgang til kapital er også et vigtigt spørgsmål

i vores nabolande forskelsbehandler de små virksomheder negativt

er der altså et rentespænd på omkring to procent i danmark hvor det i sverige er

det ikke smart at der er den her adfærd ude

måske behov for at overveje om man skulle tænke i flere statslige kreditfaciliteter som vi kender det

målrettet små virksomheder og iværksættere

om at give en skattefritagelse fra renteindtægter for op

til halvtredstusind kroner fra private lån til iværksættervirksomheder for at fremme

af iværksættere vi synes sådan set at crowdfunding er en rigtig god idé

være med til at gøre små virksomheder og iværksættere mindre afhængige af finanssektoren

var inde på måske tager nogle lidt ublu priser når det gælder de små virksomheder alligevel er vi nok i udgangspunktet skeptiske over for det her forslag og igen er det altså fordi vi har svært ved at se det retfærdige i at den lavtlønnede lagerarbejder kasseassistent skal finansiere en skattefritagelse

en renteindtægt altså at man skal betale skat af hårdt arbejde sådan at andre kan slippe for at betale skat af et afkast af investeringer

en person der får for eksempel femogtyvetusind renteindtægter må være en person der har investeret ganske mange penge og dermed er der jo altså tale om et forslag der tilgodeser nogle af de

grupper og personer i vores samfund og man kan spørge sig selv

at man fremover kan udbetale en større del af lønnen

i medarbejderaktier frem for

positivt hvis medarbejdere får større medejerskab

anden form for kooperativ drift eller andelseje er en anden og i vores øjne ofte bedre måde men men medarbejderaktier kan også være positivt

der står at forslaget at sikre konkurrencedygtige lønninger men problemet er

at de her konkurrencedygtige lønninger jo altså er finansieret af os alle sammen

alt andet lige hiver penge op af lommen på nogle andre

en slags statsstøtte betalt

vil jeg selvfølgelig vende tilbage til endelig er der så b syv og tredive

som indebærer at private erhvervsdrivende kan slippe for at betale skat af de penge de tjener på deres virksomhed hvis de investerer i en særlig slags

det var også det jeg spurgte ind til før vi forstår sådan set godt hensigten men men vi er umiddelbart bekymrede for at det åbner for nye muligheder for sådan en skattespekulativ adfærd basalt set er vi ikke meget for de her muligheder for at

sit overskud i forskellige typer investeringer uden for virksomheden heller ikke de muligheder der allerede eksisterer i dag og vi kan se en risiko for oprettelse af

at man så som virksomhed for at fastholde nogle særlig lukrative forhold undgår

det kan måske være uhensigtsmæssigt jeg har ikke umiddelbart

tale om om en indirekte statsstøtte til virksomhederne og vi har som jeg var inde på ved det tidligere forslag den grundlæggende holdning at når

som fællesskab som samfund skyder penge ind i private virksomheder uanset om det er direkte eller om det er gennem skattefradrag

bruge den her statsstøtte til at skabe

samfundsgavnlig indsats det kan være i forhold til bæredygtighed det kan være i forhold til ordentlige arbejdsforhold og overenskomstforhold

socialøkonomiske hensyn altså ansættelse af mennesker med nedsat arbejdsevne og andre ting vi synes

til en adfærd der er til gavn for samfundet og jeg anerkender fuldt ud at overhovedet det at have en virksomhed og skabe arbejdspladser er til gavn for samfundet men

jo også når man nu bruger statsmidler

sætte dem i innovationsfonden eller i en ny

så ikke afslutte med et par generelle ord om om sådan hele det erhvervspolitiske område jeg synes at

gazeller og unicorns altså virksomheder i vækst og så selvfølgelig om de helt store om produktionsdanmark som vi gerne tager ud og besøger jeg synes til gengæld ikke vi snakker særlig meget om

de helt almindelige små virksomheder den lille tøjbutik kaffebaren nede på istedgade

altså alle dem som nok aldrig bliver kæmpestore og

måske ikke når et internationalt marked i hvert noget stort omfang men som ikke desto mindre beskæftiger hundredtusindvis af mennesker det er faktisk ni ud af ti virksomheder i danmark der er såkaldte mikrovirksomheder

mange af de store har måske skyldes det at de

for adgang til de her erhvervspolitiske klubber som både venstre og socialdemokratiet har hvor man

skal betale tyvetusind kroner for at få adgang til til ministrenes ører jeg ved ikke hvad det skyldes jeg har bare bemærket det efter at have siddet i erhvervsudvalget

ikke det de snakker mest om noget af det jeg hører rigtig meget er spørgsmålet om social sikring

meget svært ved at få adgang til barselsorlov at man har meget svært ved at få adgang til dagpenge altså et cvr nummer er jo fuldstændig uforeneligt med dagpenge du er nødt til at lukke din virksomhed

dem mod ublu priser fra erhvervsudlejere altså der er rigtig mange spørgsmål som vedrører de her små virksomheder som jeg synes

vi snakker meget lidt om og jeg mener faktisk at der er behov for at skabe bedre vilkår for for

så må sige har valgt at være deres deres egne arbejdsgivere det

skal snakke om serieiværksættere gazeller og alt muligt andet det skal vi men vi skal bare huske at der er rigtig mange der aldrig kommer

om ikke rygraden så i hvert fald en meget vigtig del af den danske økonomi men igen

rejse den her debat eller det her hjørne af

jo bare en del af en bredere debat og jeg har også

at meddele fra sf at de ikke kan støtte

altså renterne afspejler jo den risiko der er

hvor store virksomhederne eller hvor små

set godt hvad ordføreren siger det der bare undrer

for de små virksomheder er rentespændet tre gange så stort som det er for eu gennemsnittet vi kan sammenligne som jeg sagde med sverige

stort set samme rente til store lån og mindre lån til erhvervsdrivende mens vi i danmark altså har et spænd helt op på to

det synes jeg bare er interessant altså hvad er det der gør at det adskiller sig så afgørende i danmark det kan være ordføreren har

er det risikoen på obligationen der kan føre til forskellige renter ligesom det er udlån til forskellige virksomheder som kan føre til forskellige renteniveauer alt efter hvad risikoen er men det er jo at behandle folk ens man behandler folk ud fra en risiko og det gør man selvfølgelig

meget godt hvis det ikke var godt

andre landes virksomheder når man ser på det spænd der er mellem store og små

så står vi bare som erhvervsordførere med en udfordring

som den her diskussion handler om nemlig adgangen til kapital og der har jeg det

det her med altid bare at have fuld tiltro til at det skal markedskræfterne nok selv ændre der har jeg det nok sådan at hvis

i stand til at løse en opgave for eksempel at sikre gode kreditmuligheder for mindre virksomheder

som fællesskab i højere grad skal træde til som vi jo allerede gør det med innovationsfonden eksportkreditfonden og vækstfonden og andre ting og se om vi skulle have en statslig kreditfacilitet også i forhold til

et godt socialt sikkerhedsnet og dagpengesystem

også har det godt men de forslag vi kommer med her handler om finansiering den alternative

at tage nogle andre hensyn end en privat udlåner

mindre virksomheder der ikke kan gå ud og vise

præsentable facade som de store der måske kan give en større sikkerhed de her forslag er netop tænkt at

gazellerne i hvert fald de større af dem og vækstiværksætterne

som magneter for investeringer så grelt står det

tale om at man for eksempel flytter

opad altså at nogle af dem som allerede har deres på det tørre betaler noget mere eller at man omlægger erhvervsfremmesystemet

eller hvad det nu kan være så vil vi se positivt på det

det andet jeg har sagt er at i den udstrækning man så bruger de her skattemidler uanset hvor de kommer fra så synes vi at der skal følge nogle krav med den

gå til forbrug eller opsparing som ikke rigtigt skaber

samme gunstige vilkår til små iværksættere som

likviditet jeg kunne ønske mig det men det bliver svært at gennemføre tror jeg

at gøre små iværksættere mere uafhængige af bankerne det er jo positivt

lønmodtagernes opsparing i stedet for at havne netop i bankerne faktisk havner ude i nogle virksomheder

når det er fællesskabets midler om

den gode hensigt i de her forslag der er de her to hensyn som er vigtige for os

der skal indføres en skattefritagelse for renteindtægter

det bør være sådan at skattereglerne er indrettet

før skat som afgør hvor man placerer sine penge og ikke afkastet efter skat

hvor folk placerer deres midler steder hvor der ikke nødvendigvis

der igen det her med at det er bestemte virksomheder

bør man også afholde sig fra i stedet

bør man sørge for at de generelle rammevilkår er sådan at

er vi noget mere positive over for her foreslår alternativet at forbedre mulighederne for skattefrit at kunne

fik la naturligvis med hjælp fra de øvrige aftalepartier

mulighed for at modtage aktier til en værdi på

at det kan være svært for små virksomheder at tiltrække

og når man investerer

for det forslag

det sidste forslag hvor alternativet foreslår at selvstændige erhvervsdrivende kan investere i

set glad for at at skatteministeren sagde at

han havde igangsat en analyse på det her

om der vil være noget skævvridning og så videre det vil der muligvis

men

og det er jeg som sagt glad for at skatteministeren vil gøre alternativet ved jo godt at vi ikke kommer til at stemme for nogen af de her

på stående fod klar over om der er flere beslutningsforslag på vej på det her område fra

men jeg vil sådan set gerne rose alternativet for at have fokus på at der skal være et godt investeringsklima

at der er fokus på at der skal være et godt investeringsklima

er bare en anerkendelse til netop risikovilligheden når man går ind i en virksomhed der er på et på et helt nyt niveau altså en iværksættervirksomhed

bliver ansat der som medarbejder enten når man kommer fra et andet land eller bliver ansat der som en der kommer fra en større virksomhed og

man gerne være så løber man nemlig en risiko det gør iværksætteren også selv og det er derfor vi gerne vil anerkende det også med medarbejderaktier der

sikre en lettere kapitaladgang til

synes giver god mening at lave efter svensk model vi har tidligere haft

medarbejderaktier her i salen hvor vi også har

og endelig er der så forslaget om

erhvervsdrivende også skal kunne investere det

det vigtigste at tilkendegive herfra er

med på samme jagt som alternativet

være interessant at gøre andet

lovgivning og nogle initiativer så vil vi ligesom alternativet stå på spring tror jeg ikke uanset hvad ministeren

henholdsvis et forslag om skattefritagelse af renteindtægter for op til halvtredstusind kroner for private

til udlån til iværksættervirksomheder et forslag

højere loft på medarbejderaktier til iværksættervirksomheder

og endelig et forslag om frigørelse af midler fra selvstændigt erhvervsdrivendes opsparingskonti til iværksætterinvesteringer generelt

vil jeg sige at vi fra konservativ side for så vidt kan bakke op om intentionerne i alle tre forslag

er også nogle udfordringer og nogle begrænsninger i forslagene som vi synes

skal belyses bedre derfor kan vi ikke her og nu støtte forslagene men vi vil i stedet gerne afvente et samlet udspil i forlængelse af anbefalingerne fra iværksætterpanelet

skattefritagelse af

finder jeg det som nævnt sådan set sympatisk

også nogle udfordringer fordi

ministeren sagde jo også i sin tale at

er en iværksættervirksomhed og hvad der ikke er så ser jeg i virkeligheden hellere at vi kigger på en generel lempelse frem for at målrette

men igen skal det ses i sammenhæng med et samlet udspil i forhold til beslutningsforslaget om

set noget som vi ser meget positivt på i det konservative folkeparti det kan være med til at øge motivationen til at yde en ekstra indsats for at skubbe en startup i gang

i opstartsfasen

kan spare kapital og motivere medarbejderne

nogle optioner og så stadig de her ti procent skattefri medarbejderaktier så

er egentlig enig i at der ikke for nuværende

det her med at frigøre opsparede midler fra virksomhedsordningen til investering i

vi kan bringe nogle midler i spil til at fremme iværksætteri

det kun skal være iværksættervirksomheder men det er

noget vi også er klar til at kigge på men

problemer i det og det har været nævnt et par gange tidligere

og derfor vil vi også gerne afvente den analyse som

ministeren har sat i gang og som netop skal kigge på om kan være nogen problemer

vil jeg bare slutte af med at rose alternativet for at rejse den her debat og for de tre konstruktive

hvad det var det forslag handlede om nu har vi tre som

fornem vis for og imod og derfor vil jeg tillade mig at svinge mig op i

det er så vigtigt i danmark der er blevet talt om i dag at det er lidt ærgerligt når vi vil forfordele iværksætterne frem for andre virksomheder når vi vil se på det

bæredygtige og det sociale og løfte det niveau og ikke give mulighed for de virksomheder der rent ud sagt bare skaber

at kigge isoleret på iværksætteri lige nu er at vi også kigger ind i et scenarie hvor vi kommer til at have et helt andet arbejdsmarked hvor vi

lige så mange af de almindelige jobs vi kender i dag til alle de mennesker der skal bruge et job vi kommer til at se ind i en fremtid hvor det ikke er alle der har et job hvor man

skaber værdi i samfundet på

forsvinde fra de traditionelle brancher vi kender i dag

bliver omformet til nogle nye det kan være at vi ender med at have endnu flere jobs

at vi ender med at have langt færre men det væsentlige er at man evner

og iværksætte sit lokalsamfund også

det kommer til at gavne flere end bare netop

derfor synes vi faktisk at vores iværksætterprioritering i alternativet fortjener en gang imellem bare at kunne

til at lave en masse afledte effekter der både

for den grønne og den sociale og den økonomiske bundlinje

at man på tværs af landet siger at vi

kigge på regeringen vi ikke bare

kigge på virksomhederne og pege fingre ad dem vi nu har mest lyst til at pege fingre af nej vi har selv ansvaret og der har vi

på den nye verden vi vi ser på vi har ikke rådgivere der kan gå ind på et

niveau hvor iværksætterne har brug for det vi har

der kan gøre at vi bare kan se på hvilke mekanismer vi skruer på herindefra eller som virksomhederne skruer på nej vi har brug for at borgerne faktisk tager ansvar

om det er gennem forbedrede muligheder for at give medarbejderaktier eller hvad det nu er vi tilbyder

mit lokalsamfund kan jeg gøre noget

jeg har været af sted på to man skal være hjertelig velkommen jeg

at rejse jeg har også en carport men vi kunne godt tænke os

gøre noget andet for de her penge kunne jeg sikre mine børn kunne

jeg sikre at dem der har det svært rundtomkring rent faktisk kunne komme til at få det bedre ved at vi skabte vækst der var bæredygtig og vi skabte nye job og vi også skabte muligheder for den enkelte iværksætter der måske aldrig kommer til at ansætte flere end netop bare sig selv men altså har iværksat sig selv kan

muligheder for den person det individ der skal kigge frem til den første hver eneste måned og

på den første og set det som lidt mere kedeligt end når man sidder i folketinget og ved at der kommer noget til den første det kan være enormt angstprovokerende at sidde som iværksætter og tænke

og de her finansieringsforslag kunne være med til at

har kompetencerne men som ikke kan gebærde sig i det system vi har i dag

langt større tillid til

vise samme historik som dem der i dag har let ved at låne i bankerne men som nyder anerkendelse i lokalsamfundet og som folk stoler på og som folk derfor godt tør låne penge

kan skabe nogle samlede og ordnede vilkår så jeg vil sige tusind tak for debatten og så kunne jeg godt tænke mig at vi generelt når vi

på iværksætteri siger det handler ikke bare om at skabe økonomisk vækst det handler også om at skabe arbejdspladser og det handler om at skabe bæredygtige forhold både socialt og og miljømæssigt og der er det ikke nok bare at lade bankerne udlåne til de store der

er det så ikke sådan at der i de her forslag fra alternativet som vi behandler i dag faktisk ikke rigtig

om jeg så må sige incitamenter ind det er en generel understøttelse af finansiering af iværksætteri uanset om det er iværksætteri som for eksempel er målrettet

er socialøkonomiske virksomheder som ansætter nogle med

som sådan undergraver

som enhedslistens ordfører efterspørger men min pointe

stå ved at vi

siger ja til at give mere lempelige vilkår til iværksættere i danmark er sikre på

skabe mere social bæredygtighed og bedre forhold for miljøet

vi stoler på at iværksætterne i danmark rent faktisk har det samfundssyn

sociale og på andre områder at vi har det nødvendige net til at sikre at

hjælpe iværksættere og så håber vi så på at der kommer en effekt

kan styrke både miljøet og

set fuldstændig at det at skabe virksomheder i sig selv kan bidrage positivt eller bidrager positivt

bestemt adfærd det er nok min grundlæggende holdning at det skal man

jeg et andet ganske kort spørgsmål når man nu bruger offentlige midler

så sikker på at det altid er er smartest

at sige at vi bruger de samme milliardbeløb på for eksempel en

det er statsstøtte

en fælleskasse men for os handler det også

at lade borgeren prioritere ønsker jeg

har stående på min konto og skabe et eller andet med

et andet sted hen det er en sondring og en